fremtidens finansieringsmuligheder for iværksættere og vil regeringen arbejde for at

herunder eksempelvis ved at tilbyde gunstige skatte

i dag er der følgende anmeldelser

egge rasmussen

rune lund rené gade martin lidegaard

og lisbeth bech poulsen hasteforespørgsel nummer

det radikale venstre konservative og liberal alliance om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse

som opfølgning på vederlagskommissionens anbefalinger aftalen indebærer at ministre får afkortet deres mindsteperiode for eftervederlag fra atten

mens folketingsmedlemmer får afkortet deres mindsteperiode fra tolv til seks måneder aftalen indebærer endvidere at man fremadrettet ikke kan få eftervederlag fra sit tidligere hverv som borgmester eller regionsrådsformand samtidig med at man modtager vederlag som minister eller folketingsmedlem aftalen indebærer

at fuldtidspolitikernes vederlag reguleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor aftalen indebærer nærmere at politikernes vederlag hvert år vil blive reguleret med et uvægtet gennemsnit af den statslige og den kommunale regionale lønudvikling i stedet for de forskellige reguleringsordninger som findes i dag i dag reguleres borgmestres regionsrådsformænds og ministres vederlag med den centrale statslige regulering folketingsmedlemmers vederlag reguleres med den faktiske lønudvikling i statens lønramme syv og tredive til ni og tredive endvidere indebærer aftalen at folketingsmedlemmer og ministre beholder deres nuværende vederlagsniveau men at den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget på fem

ikke forlænges vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd hæves med en og tredive

svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden nitten fire og halvfems og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked det er fjerde kvartal to tusind og femten niveauet vederlaget til de menige kommunalbestyrelses og regionsrådsmedlemmer blev hævet efter tilsvarende principper i to tusind og fjorten

for så vidt angår fuldtidspolitikernes pensionsalder

hæves denne fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen

vil ændringer af folketingsmedlemmers og ministres eftervederlagsordning og pensionsordning træde i kraft efter førstkommende folketingsvalg niveaujusteringen af borgmester og

atten efter de kommunale og regionale valg

regulering af vederlagene på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor for borgmestre

fra den første april to tusind og sytten april er jo det almindelige tidspunkt hvor man ændrer som følge af overenskomsterne så meget om den aftale

til folkepensionsalderen forligspartierne foreslår endvidere at der indføres en bidragsdefineret arbejdsmarkedspension og endelig foreslår partierne at ministerpensionen skal ophøre hvis der samtidig modtages løn vederlag eller eftervederlag fra blandt andet europa parlamentet folketinget eller et regionsråd indledningsvis vil jeg da godt

på regeringens vegne kvittere for partiernes ønske

justere den nuværende vederlæggelse af politikere det gælder for eksempel forslaget om at

politikernes pensionsalder skal være sammenlignelig med pensionsalderen på det øvrige arbejdsmarked

er det jo også det der sker ifølge den indgåede aftale men reglerne om vederlæggelse er jo et system der skal ses i sin helhed nogle af de sager som har skabt opmærksomhed har jo netop drejet sig om uhensigtsmæssigheder

er en følge af at regelværket ikke altid har været tænkt som en helhed forslagsstillerne har på samme tid fremsat b to og tres om en forhøjelse af politikernes pensionsalder til folkepensionsalderen og b tre og tres om indførelse af en bidragsdefineret arbejdsmarkedspension jeg bliver derfor lidt i tvivl om hvorvidt forslagsstillerne ser vederlæggelsen som en helhed efter min bedste overbevisning

ligger der implicit en forhøjelse af politikernes pensionsalder til folkepensionsalderen i forslaget om indførelse af almindelig bidragsdefineret arbejdsmarkedspension men det kan vi måske få uddybet lidt senere som tidligere nævnt

er der indgået en stemmeaftale om ministres og folketingsmedlemmers

på det her og det er jo sådan set også meningen at vi får løst nogle af de

problemer der har været til almindelig offentlig debat og

er baggrunden for at man ikke laver en

nogenlunde bare nogenlunde niveau

at fastholde en enormt høj pension

pensionsordningen som den er i dag

og reguler pensionsordningen vi har sagt at vi ikke synes lønnen skal sættes op

bede vederlagskommissionen om at komme med et samlet

men da der jo ikke har været tilslutning til

tage vederlagskommissionens forslag

er vi vi så efterladt med at der er nogle af de

elementer der indgår hvor vi ikke følger kommissionen og vi har altså valgt at sige

folketingsmedlemmernes løn op vi fastholder den på det nuværende niveau

til gengæld ser vi heller ikke på

mellem en bred kreds af partier i folketinget som på ansvarlig vis

nogle af de problemstillinger som har været

iøjnefaldende for så vidt angår politikernes vederlag og pension jeg synes det er godt at vi har fået en ny aftale om

eftervederlag som som nedsætter grænsen jeg synes det er godt at vi har lavet en aftale som sikrer en ansvarlig regulering fremadrettet altså at man også har mulighed for at

det kommer i sync med det øvrige arbejdsmarked og sådan at det fremadrettet vil blive

synes også det er godt vi har fået

overgå fra det ene vederlag til det andet

så alt i alt er det nogle sunde gode elementer

som indgår i aftalen her hvor det er værd at bemærke at

jeg synes man adresserer alle de større problemstillinger der har været i den her forbindelse så vil der selvfølgelig altid opstå en debat om hvad

hvor høje bør vederlagene være

det er jo en lidt subjektiv debat som jo nok skal give anledning til at man ligger forskellige steder der er nogle har jeg bemærket mig der synes

lønninger og vederlag og andet burde sættes markant i vejret og der er andre

lighed med finansministeren af den opfattelse at niveauet samlet set er rimeligt

vi alt i alt har landet en meget meget fornuftig aftale

adresserer mange af de beslutningsforslag

normalisere politikeres pensionsforhold

få det til at ske men hvordan kan det dog være at man så samtidig

urimelig høje pensionsordning det svarer jo til at vi på få år optjener det samme som en gennemsnitlig lønarbejder optjener i årtier hvorfor er politikere berettiget til en så markant højere pension

der ser man jo på alle forhold under et i forhold til hvad der er niveauet så derfor synes jeg

jeg tror man skal have et ordentligt og passende niveau både hvad angår pension og løn

lønningerne og vederlaget meget op

er man kan jo diskutere frem og tilbage om om det er rimeligt eller ej og

men man skal jo være klar over at

at den gennemsnitlige i gåseøjne levetid for en politiker herinde

også set i forhold til

spørgsmål om hvem man sammenligner sig med for nogle vil det være sådan at det er en meget meget høj løn

eller hvordan det nu engang kommer til

hvor mange pensionssystemer man skal have det vil vi udrede

kunne lave det om med tilbagevirkende kraft

at det kunne man ikke i to tusind og syv og det kunne man ikke fordi det

har nogle rettigheder og andet derfor skal man faktisk fastholde de ting som man i sin tid har lovet folk men jeg synes man skal glæde sig over at det fremadrettet

det bliver i forbindelse med at folkepensionsalderen at man har mulighed for

var der ingen smalle steder men når det kommer til ens egen pension og

man pludselig meget forsigtig med at sige at

med tilbagevirkende kraft jeg synes da der er et kæmpe dilemma i at de politikere herinde den folketingssal

logik vi andre kommer til følge nu

skal man følge de eksisterende aftaler der foreligger

det

som en tyv om natten det har været en diskussion vi har haft i mange mange mange år derfor er det vel rimeligt nok at spørge

for eksempel størrelsen på

der kender fru lisbeth bech poulsen udmærket min holdning

ligesom et valg på og var tæt på at dø af var

der har vedtaget det er ikke grundlovsstridigt at gøre det det er ikke ekspropriation

vi fået at vide men det ville det være hvis du tager nogle eksisterende pensionsforhold og laver

heroppe bagved står der fire statuer som hver især repræsenterer en dyd som man bør følge i sit folketingsarbejde de er placeret sådan at man nede fra salen

op på dyderne og føle sig inspireret det var tanken dengang man indrettede salen at uanset om man var blå rød eller

se sig selv i de dyder og følge dem i sit arbejde ud over visdom årvågenhed og sandhed står der også en statue der repræsenterer retfærdighed

jo lige præcis humlen i den her debat og de tre beslutningsforslag som

nu er der så kommet en stemmeaftale som i hvert fald imødekommer punktet om pensionsalderen som skal være ens for folketingsmedlemmer ministre og befolkning det må jo siges at falde inden for

yderligere forslag til behandling her i dag

vi som sådan godt have meget sympati for i dansk folkeparti om det lige præcis skal være en arbejdsmarkedspension som jo er en særlig konstruktion eller om man skal finde noget

mindre vigtigt men i hvert fald synes vi også at der skal tages et opgør den ordning som gælder for folketingsmedlemmer i dag er jo modelleret over en tjenestemandspension men den er særlig gunstig for tjenestemænd fordi der også følger en række pligter med når man er tjenestemand men som folketingsmedlemmer er vi jo sikret i grundloven

de to grupper derfor synes vi

helt rimeligt at der også bliver taget et opgør med netop

at modtage pension og vederlag samtidig

også på linje med forslagsstillerne der er ikke mange andre danskere der kan lade sig pensionere fra deres arbejde hæve den fulde pension og samtidig få fuld løn

ikke rimeligt synes vi i dansk folkeparti så det synes vi også

så

folkepensionsalderen eller vi skal jeg ikke sige men da et flertal herinde hævede folkepensionsalderen da et flertal herinde afskaffede

der jo ikke nogen kompensation til at så skulle folk have højere løn samtidig eller kompenseres på nogen som helst anden måde så hvorfor er det lige pludselig at man skal have den sammenhæng når det gælder politikerne vederlagskommissionen pegede jo på at det var

hurtig optjening hvorfor er det at man ikke siger

plus vederlag og alt muligt andet herinde men men pensionen

altså for stærkt med at optjene altså at vi kan optjene på fire år hvad en metalarbejder kan optjene på fem og tyve

resten af befolkningen det er jo derfor vi også

at det skal modsvares af at man ikke kigger på de her pensionsordninger det er jo sådan at du optjener fuld pension efter otte år som

tyve år som som folketingsmedlem jeg blev valgt ind som som otte og tyve årig og

og må forventes at gå på pension meget meget sent så

jeg vil bare spørge ordføreren såfremt ordføreren har været en del af forhandlingerne hvad årsagen er til at man vælger

kan jo forstå at man ikke har afklaret hvad der skal gælde af pensionsvilkår for nuværende folketingsmedlemmer og at det ligesom står lidt hen i det uvisse hvorfor vælger man lige netop i dag

de mange forskellige elementer der er i aftalen

den aftale vi nu bliver præsenteret for her fra talerstolen

vederlag som som vi får oven i lønnen om man så må sige har der været drøftelser i forligsgruppen i forhold til at få indregnet det som en del af

man synes man kan være bekendt at præsentere over for vælgerne derfor var vi i sin tid kede af at man nedsatte en vederlagskommission hvor man ligesom udliciterede ansvaret for løn og arbejdsforhold den valgte de partier der så

forlade et efter et da politiken begyndte at lække fra kommissionens arbejde

så kunne vi igen tage diskussionen i det åbne nu endte

lå i tråd med de synspunkter som liberal alliance allerede fremførte dengang man diskuterede om man skulle nedlægge kommissionen nemlig et overordnet princip om at man skulle have

det er stadig vores holdning

på finansministeriet at liberal alliance var et af kun to partier der var parate til

efterleve vederlagskommissionens anbefalinger og jeg tror jeg vil tolke fru josephine focks smil således at jeg godt kan afsløre at alternativet var det andet

her i dag fra sf og enhedslistens side og vi behandler de tre her først

også her til morgen indgået en stemmeaftale blandt en række partier herunder liberal alliance jeg vil gerne sige inden vi behandler de seks forslag konkret

afvise alle seks forslag i dag men det betyder jo ikke at vi ikke har haft eller kan have sympati

forslag hvis man ser på de tre forslag vi behandler nu b to og tres b tre og tres og b

vil jeg sige i forhold til b to og tres at det er vores ønske at politikeres pensionsalder skal følge folkepensionsalderen og det er jo også en del af den aftale som vi har indgået tidligere i dag så man kan sige at

løst og det kan vi jo være glade for så er der det der hedder b tre og tres der handler om at man skulle gå over til en bidragsdefineret arbejdsmarkedspension for politikere

fordi vi har den holdning at lønnen er for lav og pensioner og eftervederlag er for gavmilde men vi vil ikke være med til

stemt nej til b tre og tres aftale her til morgen eller ej

glæder jeg mig i virkeligheden til

fru pernille skipper tror jeg det er går op

og derfor glæder jeg mig til at fru pernille skipper stiller sig til rådighed

men derfor vil jeg da gerne vide hvad det er der egentlig er de nærmere bevæggrunde og tanker bag forslaget som jeg egentlig synes som det eneste af de seks forslag at var lidt svært at få et fuldt overblik over

at politikerne endelig igen tager ansvar for egne løn og ansættelsesforhold vi synes at det er en fin lille stemmeaftale der er lavet i dag og vi mener

burde lave en større omlægning der handlede om at lønnen burde sættes op til gengæld for at pensioner og eftervederlag sattes nederst

os samtidighed i disse

at så stor en del af aflønningen kommer efter

det er derfor vi synes at det samlede niveau er i orden som det er nu vi synes bare at det skal udbetales

elementer som jeg også sagde før i mit spørgsmål til til venstres ordfører

vederlag og eftervederlag

at der er total uigennemsigtighed jeg tror i virkeligheden at

er at folk har svært ved at forstå vores løn

ærgrer mig at der ikke er taget et opgør med det i den aftale der er blevet indgået her i morges det andet som som også har været rigtig vigtigt for alternativet

som minister eller som folketingsmedlem og går ud og

liberal alliances ordfører stod her tidligere

tilføjelser at vi synes der skulle have været fuldstændig

hvis man gik ud og og påtog sig et andet job eller et

også forberedt en ordførertale hvor jeg havde sagt at jeg synes det er rigtig godt at vi får fokus på de her ting men

det er rigtig ærgerligt at vi at vi ikke får en ordentlig samlet aftale der gør op med

jeg jeg synes der er behov for at vi får en fuldstændig bred

fremtidssikret og samlet aftale som gør

op med den uigennemsigtige ordning som gælder for vores vederlag

havde vi håbet på at der kunne være blevet skabt politisk flertal for kommissionens forslag vedrørende ændringer i det samlede vederlag

som jeg også har nævnt at der sker modregning i alle former for indtægter

så ikke der vi vi står i dag hvis jeg så skal give mine kommentarer til de enkelte beslutningsforslag og det skal jeg selvfølgelig

at det er fornuftigt at pensionsalderen for folketingspolitikere til enhver tid følger den gældende folkepensionsalder og at det er rimeligt at pensionsalderen er den samme som

også at vi skal omlægge til en almindelig arbejdsmarkedspension

bakke op om om det forslag vel vidende

der er gældende i b tre og tres som

i forhold til b tre og tres støtter vi at man ikke skal kunne modtage ministerpension hvis man samtidig modtager løn vederlag eller eftervederlag fra europa parlamentet folketinget en region eller en kommune

det bakker vi også op om

gennemførelse af vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger altså hvor man omlægger pensionsordningen og det vil vi også bakke op om

ikke mindst det at pensionsalderen for politikere selvfølgelig skal være den samme som for alle andre

har stadig et par detaljer der skal forhandles færdigt men vi er kommet et pænt skridt videre

set deler de ordføreres opfattelse der siger at den måde vi

meget til ære men politik er jo nogle gange det muliges kunst og her har vi fået en pakke der i hvert fald retter op

har jeg næsten også indirekte sagt at hvis ikke vi

gældende folkepensionsalder som jo ude i fremtiden må formodes også at ændre sig

mener vi altså også at folketingspolitikeres og ministres og borgmestres pensionsalder på det tidspunkt bør følge den almindelige danskers fra nu af b tre og tres går så ud på at

det kunne vi sandsynligvis godt have støttet hvis det var sket parallelt med en vederlagsforhøjelse for folketingspolitikere der ligesom havde udjævnet det sådan som

unilateralt initiativ går vi ikke ind for det og det skyldes jævnfør den debat der allerede har været at vi

ind for at forringe vilkårene

danske politikere ligesom vi heller ikke går ind for en voldsom stigning vi går ind for at

der er og så i øvrigt at sikre at der bliver en løbende udvikling i politikeres løn der følger alle andre offentligt

ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig har jeg det ligesom herre simon emil ammitzbøll jeg er lidt usikker på helt præcist

forslaget vil have af konsekvenser så der kommer jeg også til at vende tilbage med et par spørgsmål til

en aftale så vi kommer ikke til at stemme for det men vi er altid interesserede i at høre hvad det egentlig er

ikke på en eller anden måde er umoralsk at ordføreren selv ordførerens partiformand ordførerens tidligere partiformand tre personer som man må sige virkelig har stået i spidsen for at få gjort danskernes pensionisttilværelse kortere altså at vi har færre år

kan hæve deres folketingspension fra de fylder

fordi man var indvalgt i folketinget før de her regler blev ændret er det ikke moralsk

som får udskudt deres efterløn

sådan at den del af efterlønnen de havde optjent

lov at hæve det er her modsætningen står

at gøre med nogle politikere som virkelig er gået til den når det gjaldt om at få skubbet danskernes pensionsalder men som selv stadig væk vil kunne trække sig tilbage

kommer på senere eller som bliver trukket hvis vi

er vores indstilling da at der skal være ti års frist og så skal alle politikere

ramme pensionsalderen når de bliver syv og tres år om vi kan komme igennem

men det er det radikale udgangspunkt ellers må vi prøve at finde andre overgangsordninger der imødeser det at vi ikke kun lovgiver for politikere der kommer efter os men også

vel og mærke også en kommission som var uenige på det her punkt derfor sagde sf allerede tidligt fra over for den lønstigning men hvad med resten af anbefalingerne jo der er faktisk flere elementer som bør behandles i folketinget i sf har vi ventet på en synes vi fodslæbende regering som først meget meget sent indkaldte til et enkelt møde

flere konkrete forslag til regulering af

det er dem vi behandler i dag

og dobbelt kompensation det som

partierne der har lavet en aftale i formiddags

kæmpestore forskel der er mellem

politikere og ministre og

der mener vi stadig væk at forskellen er så stor

et nulsumsspil man kan godt mene at vi ikke skal have en markant lønstigning og stadig væk synes at pensionsstørrelsen er alt alt for voldsom min bror

på arbejdsmarkedet som tømrer som seksten årig jeg blev valgt ind i folketinget som otte og tyve årig

otte og fyrre årig og hvis jeg havde været minister minister efter otte år

der beslutter hvordan befolkningens pensionsvilkår skal se ud

skrotte efterlønsordningen og fuldstændig ændre på de fremtidsudsigter som mange specielt folk der er kommet meget tidligt ud på arbejdsmarkedet

herinde der beslutter det det er et folketingsflertal

derfor har vi også en forpligtelse til at

så i forhold til de her tre punkter er det der springer fuldstændig øjnene

det er rimeligt jeg hører også at alternativet bakker op

finde ud af om vi kan nå hinanden i

vi kommer til at diskutere de følgende forslag

vi mangler svar fra nogle af partierne

det er rimeligt at man på otte år kan optjene fuld

forlade folketinget der er ikke nogen andre steder i samfundet der bare tilnærmelsesvis minder om det og vi har et ekstra ansvar herinde fordi det er os der har ansvaret for at lave lovgivning der påvirker

pension og økonomi

sige at man skulle følge det i et og alt altså det er jo os herinde der må tage tage stilling til de konkrete politiske udmeldinger og der mente vi simpelt hen at den lønstigning

for markant vi var jo ikke det eneste parti

der gik meget meget kort tid før en lang række partier sagde at den samlede pakke som kommissionen havde fremlagt

støtte det kan partierne der har lavet en aftale i dag herunder df

skal vurdere og træffe afgørelser om

har ikke skiftet holdning som vi sagde dengang det blev behandlet sidst

mente vi at vi skulle afvente kommissionens arbejde det har vi nu gjort og derfor

aftale der er en balance i aftalen pensionsalderen hæves

i dage og nætter

politikeres forhold rimeligheden i dem hvordan de skal være og ikke mindst hvordan

med andre jobs på arbejdsmarkedet det kan

ordentlige vilkår og det

samlet vi har med den aftale der nu er præsenteret

stemmer vi imod de tre beslutningsforslag jeg kan

det er muligt at der sidder folk herinde i salen og i folketinget der ikke synes

vi pukler og knokler og bruger mange mange timer på det her hele tiden i weekender ud over det vil jeg sige

mange andre hverv hvor man hele tiden skal stå til rådighed og blive hudflettet og

tænker siger og gør både privat og i ens arbejdsliv så derfor mener jeg faktisk at det er en del af det samlede hele

noget for at tiltrække

af befolkningen til det

tusind og tolv og sagde faktisk det samme som ordføreren siger nu bare om de gamle regler

man afviste at pensionsalderen skulle følge befolkningens folkepensionsalder man afviste de andre

højt om noget det måske ikke var så rart at der blev talt om nok er årsagen til at vi nu ser en ændring som har været foreslået utallige gange i folketinget

var interessant at se jeg blev faktisk meget overrasket over hvor store de privilegier vi har er

dem som ikke har gjort det endnu prøv at gå ind og regn ud hvad det er i optjener for jeg tror faktisk at det måske kunne ændre debatten

bruge nogle år på at være medlem af folketinget

at et medlem af folketinget nødvendigvis er så fantastisk interessant for arbejdsmarkedet efter

og følge resultaterne af en vederlagskommission som så har fremlagt sit forslag og forslaget betød så til gengæld ikke kun at politikeres pensionsforhold

en smule mere normaliseret men også at der samtidig skulle

vildt store lønforhøjelser for at sige det

på godt dansk

folketingspolitikere og ministre har i forvejen nogle ganske

bare fordi pensionsforholdene

en smule mere i nærheden af noget almindelige mennesker kan forholde sig til og tør drømme om men i øvrigt

bekymring at der ingenting ville ske

bange for at det ville ende i en af de berygtede syltekrukker

tror jeg nu ikke jeg tror til gengæld at det vi er vidne til

beslutningsforslag som er

for det første at man indfører en arbejdsmarkedspension som

det vederlagskommissionen foreslår det er et meget centralt element i anbefalingerne

omlægger folketingspolitikeres nuværende livslange pensionsoptjeninger

altså en form for arbejdsmarkedspension som

det synes vi er fornuftigt det er en ordning som ligner lønmodtageres arbejdsmarkedspensioner meget mere og derfor

flere har påpeget samtidig rydde op i problemerne med pensionsalderen helt automatisk havde vi så

være et flertal for det vi havde selvfølgelig håbet det men

fremsat et beslutningsforslag der handler om at hæve pensionsalderen uden at man omlægger selve optjeningen af pensionen

der nogle der har undret sig over det vil sige at hvis man har de erfaringer med det politiske flertal herinde

det her beslutningsforslag om at flytte pensionsalderen

gennem de senere år er almindelige danskeres

tilbagetrækningsforhold fra arbejdsmarkedet gentagne gange blevet forringet vi har talt om det gradvise

forhøjelser af pensionsalderen

det er indbegrebet af hykleri må man nok sige og

er baggrunden for det her beslutningsforslag som i øvrigt er et forslag jeg

det sidste forslag som vi behandler i den her omgang er ophævelsen af muligheden for at man får vederlag og pension samtidig det er sådan set meget banalt der er

tidligere ministre som går rundt herinde og samtidig med at de

er folketingspolitikere og får folketingsvederlaget får de også pensionen fra deres tid som minister den form for dobbeltløn burde have været afskaffet for længst

i øvrigt også en genfremsættelse af et forslag som vi tidligere har

men som vi håber der nu er opbakning

at stemme for fordi vederlagskommissionen som bekendt er færdige med

lønstigninger jeg er bare ikke enig i

at politikere får en rigtig god løn og samtidig får nogle helt enormt gode pensionsforhold hvor man som sagt

det som en metalarbejder bruger omkring fem og tyve år på at optjene og det er

vores optik det er et dårligt samlet hele og det er

af den simple grund at politikere skal være i nærheden af virkeligheden jeg ved godt er folk herinde der ikke synes

det er en høj løn man får det synes jeg er et udtryk for at man ikke kender

i hver eneste dag hvor man skal have budgetter til at hænge sammen og ja der findes mennesker i danmark som tjener en højere løn end politikere gør men vi har altså ikke brug for

eliten ind på christiansborg det vi har brug for er

for at vi har nogle politikere som også efter mange år herinde stadig væk kan forstå hvordan det ser ud i den

vi sænker ikke lønnen den må man godt beholde den vil

i samme omfang smittet af på vederlæggelsen af politikerne vederlagskommissionen har vurderet at den relevante sammenligningsgruppe for politikere er offentlige chefer og dermed offentligt ansatte jeg er enig med vederlagskommissionen i at det er mere nærliggende at sammenligne fuldtidspolitikere med offentligt ansatte end modtagere af overførselsindkomster vi har valgt

følge kommissionens forslag om at folketingsmedlemmer og ministre borgmestre

glade for satsreguleringen og synes

der foregår en rimelig fordeling der ønsker man at hæve satserne i det sociale system for overførselsindkomster

er sket jævnt hen ad vejen ja så må man

men

en satsregulering men med al respekt

lave den samme regulering for alle over alt

en regulering som man nu engang finder rimelig jeg synes ikke det er svært at forstå at man

sine vederlag fremadrettet lægger sig

med at det ene bliver skyhøjt andet bliver noget andet

man har lavet andre ordninger som har gjort at man faktisk har hævet niveauet ganske betragteligt så derfor

med at have en indkomst på overførsel ikke kun noget

hvorfor vi nødig vil tillægge den større værdi eller betydning som redskab vi tror at man med en vedtagelse af b fem og tres vil cementere satsreguleringen hvilket vi ikke synes er hensigtsmæssigt og

i hvert fald ikke det indtryk man får når man læser enhedslistens bemærkninger til beslutningsforslaget og

synes vi umiddelbart

at den regulering der er lagt op til med den indgåede

ligge på et fornuftigt niveau

med handicap som år for år oplever at blive hægtet mere og mere af den almindelige velstandsudvikling i samfundet

hvis nu vores løn herinde blev reguleret efter de samme regler at

kollegaerne herinde

gjort den regulering lidt mere rimelig ville være større hvis det så også betød en fremgang til

men det er jo fordi vi er et pragmatisk parti der har valgt at sige at vi ser et stort flertal bag den satsregulering det får vi ikke ændret og så længe der er flertal for det kan vi lige så godt være med til

at give en håndsrækning til dem som vi så

bestemte grupper i vores samfund som bare halter bagefter år efter år for det det tror jeg

for folketingsmedlemmer som svarer til de offentlige ansattes

nødig karakterisere mig selv som offentlig ansat

folketingsmedlemmer med hvis man siger at de

andre grupper er privatansatte privatansatte selvstændigt erhvervsdrivende

folk på overførselsindkomster det ville være mærkeligt hvis vi havde valgt en af de tre andre

definitioner og så er der jo kun

og der synes vi egentlig det er meget fornuftigt man så har valgt den fjerde og mest logiske nemlig at lade lønudviklingen følge offentlige ansattes lønudvikling

former for overførsler om man synes det er den rette regulering jeg kan i hvert fald åbent sige ligesom også herre jeppe jakobsen sagde at satspuljesystemet

i vores have men vi synes i hvert fald at for dem der skal stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet er det ganske fint at forskellene øges øges år for år i forhold til

de offentligt ansatte som vel er den gruppe

det er dem vi følges med hvis vælgerne er uenige

hvordan vi sætter ydelserne så kan man

stemme på herre pelle dragsted hvis man vil have en højere kontanthjælp og man kan stemme på mig hvis man synes kontanthjælpen skal

hvad det er der er bizart det er vel at enhedslisten hverken selv vil tage ansvar eller overlade det til andre det efterlader jo

jeg vil bare stå ved vores synspunkt der handler om at det er logisk at lønstigninger for

overførselsindkomster som blev indført som følge af skatteaftalen

to tusind og tolv finder tilsvarende anvendelse for politikerlønninger

at alternativet er imod den mindreregulering af overførselsindkomster som nævnes i forslaget der er tale om en urimelig udhuling af borgernes indtægt og hvis vi får chancen

vi rigtig gerne være med til at afskaffe den mindreregulering jeg mener dog ikke det giver mening at forsøge at rette en uretfærdighed ved at indføre en anden og alternativet er derfor imod at indføre en tilsvarende mindreregulering for politikere

følger vederlagskommissionens forslag om at vederlaget til fuldtidspolitikere reguleres årligt svarende til lønudviklingen for det kommunale regionale og statslige arbejdsmarked som opgjort af danmarks statistik og det er jo så lige blevet overhalet af virkeligheden i og med at der morges er blevet indgået en aftale

om en reguleringssats som jeg ikke har

en tidssvarende og gennemsigtig løsning så borgerne kan følge fuldstændig med i hvordan

og andre mener at det skal der ikke hvis vi fik nogle

klare regler for hvordan lønnen blev reguleret

er det jo ikke helt præcist det er et vederlag vi får som godt nok er usammenligneligt med med noget andet vil jeg mene

det er sfs overbevisning at vi burde finde en fast model at regulere det

rimeligt at folketingspolitikere også skulle sættes ned i løn min anke

ikke er nogen regler for hvordan det bliver reguleret

nogle klare regler det er faktisk noget af det jeg tror

indkomster og lønningerne på arbejdsmarkedet gradvist men sikkert er blevet dybere det øger uligheden i vores samfund

fører til et liv i fattigdom og det øger også risikoen for at vores ældre som har knoklet et langt liv skal leve deres otium i fattigdom problemet bliver jo kun større af den skatteaftale der er indgået i to tusind og tolv som også betyder at

hele hovedpointen med det her forslag er jo at sige at den reguleringsordning som et politisk flertal mener er god nok til landets modtagere af

være god nok for landets fuldtidspolitikere derfor foreslår vi sammen med sf at folketingsmedlemmers ministres borgmestres og regionsrådsformænds vederlag skal reguleres på samme måde som overførselsindkomsterne

set samtidig også at man overfører midlerne til satspuljen

sociale projekter til gavn som mildest talt lider under

finansiere socialt arbejde på som vi har

vores anke er jo ikke

at man ikke skal finde en eller anden form for regulering vores anke er

hen ikke kan forstå at den mindreregulering der foregår over for nogle af dem som har knoklet i vores samfund nogle af dem som har mindst

lukrative lukrative reguleringer så med andre ord

godt nok til nogle af dem der har mindst i vores samfund

har social og indenrigsministeren allerede ved førstebehandlingen af b tre og tyve den femtende december to tusind og femten

da aftalen indebærer at man fremadrettet ikke kan få eftervederlag fra sit tidligere hverv som borgmester eller regionsrådsformand samtidig med at man modtager vederlag som minister eller folketingsmedlem også for så vidt angår den periode hvor man kan modtage eftervederlag sker der ændringer aftalen indebærer at ministre får afkortet deres mindsteperiode for eftervederlag fra atten til seks måneder imens folketingsmedlemmer får afkortet deres mindsteperiode

meget korte funktionsperioder

aftale der er indgået

som man måtte få tildelt af vælgerne

med den her stemmeaftale har man også

mener vi at der er et område som både er glemt i stemmeaftalen og som også er glemt i

og det er at ministre jo stadig væk får eftervederlag hvis de bliver valgt til folketinget

aftale her hvor man har været hurtig til at være ude efter både regionsrådsformænd og

vi mener at man bør miste retten til eftervederlag hvis man frivilligt forlader et politisk embede for at varetage et nyt det er ikke rimeligt at skatteborgerne skal betale for fratrædelsesordninger til politikere der vælger at skifte hverv og særlig ikke når man har set eksempler på tidligere ministre der har taget såkaldt selvbetalt orlov fra folketinget blot for i den periode at

betale fuld løn til den samme person det var ikke hensigten med ordningen og det er ikke retfærdigt hvorfor vi gerne støtter beslutningsforslaget her men også gerne

til gengæld er vi jo glade for at vi på det område der berøres her i b en hundrede og to nemlig

eftervederlag i forhold til

jo får lavet nogle forbedringer set med vores øjne

den måde at man i aftalen sørger for at ministre får afkortet deres mindsteperiode for eftervederlag fra atten til seks måneder og det er jo klart i et skridt i den retning som er liberal alliances synspunkt samtidig med at aftalen indebærer at man fremadrettet ikke kan få eftervederlag for sit tidligere hverv som borgmester eller regionsformand samtidig med at man modtager vederlag som minister

og som jo svarer på mange af de spørgsmål der rejses i beslutningsforslaget som der jo ikke havde været flertal for heller ikke hvis liberal alliance havde stået uden for dagens aftale og så skal

afviser vi vi også

vedrørende borgmestre og regionsformænd

det jeg synes er vigtigt her er at det også kommer til at gælde ministre og folketingspolitikere

en hundrede og to er at man modregner

når de går ud og tager et andet hverv eller

politisk hverv og det savner jeg rigtig meget i regeringens aftale så vi støtter b ethundrede

vi er også glade for at hvis man har

kan man ikke tage et eftervederlag med ind på en ministerpost som vi

dermed er jo en stor del af grundlaget for det her beslutningsforslag bortfaldet

så bare for en god ordens skyld hvis jeg har forstået debatten

kommer i folketinget

jo rigtig fint at partierne i hvert fald på to ud af

punkter som sf og enhedslisten har har sat til debat i salen i dag er gået et skridt i den

gerne kvittere for det spørgsmål som jeg stillede herre martin lidegaard

hundrede procent fra dag et når man overgår til et andet hverv

også et lidt unfair spørgsmål at stille for det lå lidt uden for dagsordenen så at sige men men det er

friholdt for for et betragteligt beløb inden man

som jo så også har skabt en vis folkelig debat og som jeg også tror har været medvirkende til at at det nu bliver ændret

det rimelige niveau i i vederlag og eftervederlag

et meget meget stort eftervederlag samtidig med

men det er vist bare noget christianborgfnidderfnadder det vigtigste

hæve løn som politiker minister samtidig med at

ser vi ikke igen så det er vi bare rigtig rigtig glade for det er anden gang at enhedslisten fremsætter lige præcis det her forslag jeg har ikke tal på hvor mange gange vi har fremsat forslag

som er skattefri til

slipper for at skulle rapportere særlige mødediæter og andet vi mener også at det er i et så beskedent omfang at at det netop dækker

medlem af folketinget men samtidig

sikrer at det foregår fuldstændig ubureaukratisk og enkelt

ville lave lignende ordninger for

som man har på det øvrige arbejdsmarked

med den ordning som vi har i øjeblikket

som en ubureaukratisk ordning fordi der var nogle ting

hvad de fleste af os har af omkostninger vi har gratis transport vi har fri adgang til aviser vi har telefon pc

har sådan en til et møde jeg kan ikke se det er rimeligt

meget udmærket måde at gøre tingene på alternativet hvis nu

øvrige arbejdsmarked ville jo typisk være at man

jo en lang række forskellige omkostninger som

synes egentlig det er en meget udmærket og ubureaukratisk måde

klare alt det andet inden for den eksisterende lønramme men hvis man skulle lave noget sammenligneligt i forhold

af ethundredetusind kroner om året det er jo skattefrit jeg

tror ikke folk synes det her er i begrænset omfang og det bidrager til den uigennemsigtighed der er i vores forhold

en lille smule oven i den almindelige

vi skal ikke have det her skattefri tillæg

de relativt få udgifter vi måske har som ikke bliver dækket ind af de andre privilegier vi har

den vej som foreslås her nemlig en godtgørelsesordning er vi ikke helt sikre på er den rigtige afløser

vi ser nemlig den udfordring i dansk folkeparti at det her måske kunne gå hen og blive en malkeko hvor partierne

lægge repræsentationsomkostninger ned på folketingsmedlemmerne

derfor er det i vores optik ikke umiddelbart en samlet set bedre ordning end den ordning vi har nu om end vi også synes den er fejlbehæftet men vi indgår hellere end gerne i en konstruktiv drøftelse

en mere rimelig og retfærdig ordning

i hvert fald der hvor vi siger at der skal trækkes nogle meget skarpe grænser

kan undgås at statens midler bliver brugt på noget som egentlig burde være afholdt af

det her at der ikke er nogen tvivl om hvad der bør afholdes af for eksempel partierne og hvad der bør afholdes af det enkelte folketingsmedlem for at man kan passe

for det enkelte folketingsmedlem for at kunne passe sit arbejde og i forhold til

det nærværende

til aviser fri transport og så videre det mudrer simpelt hen billedet så

udgifter som det er rimeligt

ikke kan dækkes på anden måde

for os at se

mindre transparens omkring politikere og lønninger det ville være meget mere fair hvis man sørgede for at de udgifter som man har i forbindelse med sit arbejde og som det giver mening

som den tidligere ordfører for venstre lige redegjorde for

er valgt i jylland og bor i københavn eller

omvendt der kan være alle mulige

hvad det så er for nogen udgifter man har i forbindelse med arbejdet i sin kreds og derfor derfor

præcis de udgifter man har der bliver dækket forslaget her indebærer jo at man afskaffer omkostningstillægget

forplumrende element forsvinder og til gengæld får lavet en ordning hvor de faktiske udgifter

mere rimeligt det skaber en større transparens omkring

er vi vi som sagt medforslagsstillere og så støtter vi selvfølgelig også

set også mener at tiden er løbet fra

som det er nu men det er den vej

liberal alliance vil gå i stedet for den vej som sf og

og så synes vi at de øvrige

omkostninger skal forblive som de er

forslagsstillerne at der etableres en ordning hvor folketingsmedlemmerne kan få godtgjort udgifter de faktisk har afholdt i forbindelse med folketingsarbejdet og som ikke på anden måde dækkes af folketinget

sin rapport fra januar to tusind og seksten er begrundelsen for omkostningstillægget efter forslagsstillernes opfattelse i dag faldet bort da de omkostninger som tillægget tidligere tilsigtede at dække nu i al væsentlighed afholdes af folketinget alternativet mener at man bør følge vederlagskommissionens anbefalinger på området men vi er åbne over for at se på en model for en refusion af faktiske udgifter jeg vil tillade mig endnu en gang at begræde manglen på sådan en samlet løsning der for alvor rydder op i de her forskellige ordninger sådan at

man så kunne få godtgjort sine udgifter jeg synes

at vi lægger op til at løse problemet med uigennemsigtigheden og den skævvridning af ordningen da der ikke tages stilling til alle aspekter af folketingsmedlemmers vederlagspakke

som sagt synes vi det er ærgerligt at regeringens pakke heller ikke er

vederlagskommissionen at man skal se på den samlede honorering i forhold til hvis man afskaffer omkostningstillægget fuldstændig

at vi skulle have en pension der matchede det omkringliggende samfund og en hævelse af pensionsalderen

så blevet imødekommet med regeringens pakke men vi synes så

såkaldt bruttoficeret omkostningstillæg altså simpelt hen gøre det til et almindeligt vederlag så det blev sammenligneligt eller

er ideen om at man skal komme med en bon for eneste udgift man har haft

men det hele er for os

holder vederlag og omkostningstillæg på det samme

men dog regulerer den del der handler om vederlaget med den

det betyder jo altså så at vi ikke udhuler det vederlag som

for år år det synes vi er fornuftigt for det er jo ikke meningen at vi skal have en meget prangende løn herinde men det er jo heller ikke meningen

mindre i løn end andre offentligt ansatte så vi

den kvittering på de taxature der

de udgifter som den skulle dække er bortfaldet fordi det i al væsentlighed bliver dækket af folketinget så det her er

et samlet billede af den

et stærkt stærkt ønske fra forslagsstillerne om at

en over tres år gammel ordning som blev indført fordi der på daværende tidspunkt var en lang række udgifter og det her var en en nem og ubureaukratisk måde at kompensere for de udgifter man har i forbindelse med sit arbejde men det

det siger vederlagskommissionen

har gratis tog s tog bus også relevante fly når vi har adgang til aviser på de ipads vi får stillet til rådighed

af en helt anden verden i dag end i nitten

et skattefrit tillæg som forplumrer billedet af de vilkår vi arbejder under

anbefalede vederlagskommissionen at

lavede en anden ordning bruttoficerede det eller på anden måde gjorde det meget mere gennemskueligt det vi foreslår

side sammen med enhedslisten er at vi afskaffer det skattefri omkostningstillæg

noget der er mere reelt hvis man mener at det ikke er en del af et vederlag af en løn men at det direkte skal afspejle de omkostninger man har

så afleverer man en kvittering ligesom de gør alle mulige andre steder i samfundet

at hvis man bor i for eksempel jylland og

egen bil til christiansborg og

jeg tror ikke at jeg er noget særsyn eller at forslagsstillerne fra enhedslisten har langt færre udgifter end alle mulige andre der er meget stor forskel også som venstres ordfører var inde på hvor man bor i landet og hvor ens kreds ligger og hvor man arbejder der kan være store forskelle og det ville blive honoreret i det som vi netop foreslår i b forslaget og derfor forstår jeg heller ikke dfs ordfører

der står at forslagsstillerne forudsætter at der ved udarbejdelsen af en nærmere model for en sådan refusionsordning ses på relevante ordninger og erfaringer fra andre lande det er det vi pålægger regeringen hvis man stemmer for og det synes jeg at df skulle gøre fordi der netop ville blive fastsat nogle retningslinjer for

hvordan det skulle udarbejdes vi

kan se i statistikkerne og jeg læser nu op

de i en del af kommunen har en stor andel af borgere uden bolig altså hjemløse med psykisk sygdom problemer med misbrug

lav indkomst høj arbejdsløshed mange på førtidspension og

nuværende regering har tænkt sig

borgere jeg har været i dialog med kommunerne for

er sket med de cirka fire hundrede million kr som på årsbasis bliver fordelt og

er at aarhus kommune

har lavet konkrete projekter som giver friplads i daginstitution eller i

halvfems procent af de særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutioner kun opholder sig der i en hundrede og tyve dage og

løsning at andelen

kriminalitetssigtede unge reduceres

alvorligt tilbageslag i forhold til udviklingen i gellerup bispehaven og byens andre udsatte boligområder hvis den sociale særtilskudspulje særtilskudspulje afskaffes uden at det er

et led i en mere generel omlægning af udligningssystemet

arbejder også med det vi ved at odense også

er det de unge mellem femten og tredive år som

og unge hertil kommer indsatser i

arbejde for at få et højere uddannelsesniveau flere i arbejde større tryghed og en mere blandet beboersammensætning

en pulje som går den rigtige vej og som sikrer et mere retfærdigt danmark og som sikrer

hvor vi læser i avisen hver uge at her er der problemer

pulje som gør noget ved det som specifikt beskriver at hvis man har boligområder som har den her

derfor er jeg uforstående over for at regeringen finder det

lukke kassen her jeg har så set at

man regner med at der med finansloven kan være nogle forhandlinger men hvor mange

usikkert for mig at se derfor

konkrete forslag jeg må sige at

at man smækker kassen i og og lukker den her sociale særtilskudspulje

befolkningsgrupper og de her bydele

at det er de byer der har det bedste skattegrundlag de byer der har det største anlægsbudget de byer

over tres million kroner til det her den eneste by i region nordjylland der modtager penge er aalborg

resten går så ud af regionen blandt andet til københavn som får langt over hundrede million kroner

at kommuner som har det rigtig svært med det sociale indeks

mange på førtidspension og mange kriminalitetsproblemer der vil man sætte ind det er da om noget god socialpolitik

er sociale problemer jeg vil

spørge ordføreren for dansk folkeparti hvilken garanti har man fra dansk

at de rent faktisk går tilbage til kommunerne har man en garanti fra regeringen om at de her penge

i et socialt boligområde men de har et generelt socialt underskud hvis man kan sige det sådan i forhold til borgerne som jo tit og ofte bliver udstødt fra de store byer

de har svært ved at bo der fordi boligudgifterne

de kommuner som har den ringeste økonomi

ved at løfte det sociale arbejde er dem der skal betale til de kommuner som vi hvert år

der har det svært her er udelukkende en hensigtserklæring om at det er hensigten det står der endda i lovforslaget at lave en forhandling

kommer til at gå til noget der bare tilnærmelsesvis er

man kan sige at vores nuværende finansminister

et omprioriteringsbidrag og det har han jo nærmest taget æren for at have fundet ud af

omprioriteringsbidraget er enhedslistens opfindelse

kan vi jo se at alle landets otte og halvfems kommuner skal betale ind og så har man siddet i en finanslovsforhandling og fundet ud af hvordan

vi synes simpelt hen ikke det er fair

det er der bidrager og så hvem der får

kun er en kommune der får noget i region nordjylland og det er aalborg

aarhus modtager tres million kroner om året fra den her pulje så det er en pulje der går direkte til de store byer vi anerkender

at der er sociale problemer i de store byer ingen tvivl om det

se at mange af dem tiltrækkes af de store byer men når man ser

ikke underkende at de kommuner står med absolut lige så store udfordringer måske endda

næsten halvtreds procent af de unge ikke får en kompetencegivende uddannelse efter niende og tiende klasse og så skal de være med til at finansiere sociale udgifter i de stor centerbyer de byer som har uddannelserne dem som har infrastrukturen

at de borgmestre som har muligheden for

at nu skal de mindre kommuner dem som har de sociale problemer på en anden måde

der kommer ind det bliver et lidt mindre beløb det vil vi selvfølgelig sørge for

kommer ud til kommunerne igen

de kommuner som har det bedste skattegrundlag

hvorfor skal der være loft over vores økonomi

det er fordi de har flere penge end de får lov til at bruge

de små kommuner der skal være med til at betale

vi får nedlagt det her første forsøg på at lave et omprioriteringsbidrag det var så enhedslistens model den synes vi bestemt ikke er i orden

og at kommunerne ikke samlet set vil

det andet er at det er fuldstændig useriøst at tage den her diskussion om den sociale særtilskudspulje uden for en generel diskussion af hvordan vi laver en fornuftig udligningsreform for når man tager pengene fra de her kommuner og de penge går til de

udsatte der findes i det her land så undgår man jo behændigt

at se på om der er nogle kommuner i nordsjælland

og det bidrager dansk folkeparti til

synes det er pinligt at man på den her måde tager penge fra nogle af landets mest udsatte grupper

uden at tage det som en del af en større diskussion hvor man jo kunne se på om det var nogle andre for

der er kriminelle andelen af indbyggere der er psykisk syge andelen af indbyggere der bor i alment boligbyggeri alle

det er ikke fordi det er dårlige politikere der sidder derude det er fordi de har en udfordring

når det går godt i aarhus og huspriserne stiger

folk på en førtidspension ikke skubbet ud af

står og kigger op på en etværelseslejlighed så siger de at nu kan jeg

og få et godt hus der og få et godt liv så gør de det

i øst og vest svævende er det det eneste bliver det mindre bliver det mere

så det har man altså en aftale om man tager en ordning

andet for at stemme for den her massive nedskæring i støtten til samfundets

allerallermest udsatte psykisk syge

har den absolut bedste økonomi i hele kongeriget de har modtaget penge fra de kommuner der har den absolut ringeste økonomi i hele kongeriget

asociale der nogen sinde er foregået i den her folketingssal det får vi heldigvis stoppet og det håber

aarhus kommune hvor ordførerens egen rådmand partifælle jette skive

være et særdeles alvorligt tilbageslag

udviklingen i gellerup bispehaven og andre

i hele danmark her siger man så at man finder finansieringen ved at tage det fra provinskommunerne

det er fair nok ud fra en politisk holdning om at det er der man har sine vælgere og det er nok også derfor enhedslisten

behov kriteriet var et andet

det der står i bemærkningerne til lovforslaget

til kommuner i en svær økonomisk situation

som måske har behovet den fordeling bliver fastlagt som en del af finanslovsforhandlingerne så spørger

nøjagtig de samme som i dag det her er ikke et spørgsmål om at man vil tage nogle penge det er et spørgsmål om at man vil give det kommunale selvstyre

at

vil der fortsat være en pulje det er jo kommunernes egne penge kan man sige

man tager op af lommerne på dem der vil være en pulje den

siger venstres ordfører egentlig til det

på en anden måde det kan være en pulje til trængende kommuner det er ikke det væsentligste det væsentligste er ikke hvordan man får det fordelt for det kommer jo som en del af finanslovsforhandlingerne for mig er det væsentligste at vi her i dag får sagt nej vi synes ikke det er fair at kommuner der er velpolstrede har en god økonomi skal have penge fra en pulje til socialt udsatte som de burde have råd til i forvejen det vi vil er at sørge for at pengene går til kommuner

økonomisk vanskeligt stillede har svært ved at tilgodese den gruppe for det er altså faktisk sådan at socialt udsatte

at man laver en pulje som skal gå til socialt udsatte og så går pengene fra den pulje

på bekostning af andre kommuner der også har sociale udfordringer

viser også hvorfor det er helt nødvendigt at lægge et maksimalt pres på kommunerne og ikke mindst regeringen for at sikre at der ikke kommer milliardnedskæringer til næste år i to tusind og sytten

tager affære og engagerer os

for eksempel deltager i de demonstrationer som er planlagt over hele landet den tolvte maj foreløbig

det være sådan at der i hele landet vil være demonstrationer foran rådhuse hvor mennesker vil dukke op og sige at de har brug for mere og ikke

er helt klar der er råd til velfærd vi kan sagtens udvide den kommunale velfærd vi kan godt få flere børnehaver vi kan godt få

bedre rammer for den gode undervisning i folkeskolen vi kan få flere hænder i hjemmeplejen og vi kan få flere ansatte på landets plejehjem vi kan for eksempel sætte kommunernes bloktilskud i vejret og pengene kan vi jo finde ved

at rulle nogle af de topskattesænkninger tilbage som også dansk folkeparti har været med til at vedtage pengene kan vi få

være med at købe milliarddyre kampfly som koster en milliard kroner stykket de penge kunne vi også bruge til velfærd så er vi fri for at skulle vurdere

skal betale for at andre socialt udsatte kan få det bedre vi kan også lade være med at gøre dyre luksusbiler billigere sådan som dansk folkeparti har været med til de penge kunne vi også bruge på landets socialt udsatte så hvis det var sådan at man fra regeringens og dansk folkepartis side virkelig syntes at det var så utrolig vigtigt med de fattige kommuner

kunne man jo starte med at tage pengene der hvor det er nemmest at tage dem nemlig fra de rigeste herunder kommuner i nordsjælland og

til de fattigste i stedet for at lade de fattige

politisk valg om et flertal i folketinget vil vælge skattesænkninger eller milliarddyre kampfly eller om man vil vælge at prioritere mere velfærd fra enhedslistens side kan

det er fuldstændig klart for os vi vælger velfærden

formålet med den pulje som regeringen

at afskaffe er netop at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats

ligger til grund for at modtage penge fra puljen er jo at man har mange ledige der bor til leje og

personer med lav indkomst herunder førtidspensionister

kriminelle psykisk syge beboere i alment boligbyggeri

af de her penge de steder hvor der er mest behov for dem

gå lidt i rette med den historieforfalskning som jeg synes der er under debatten i dag man siger at det er

tager pengene fra nogle fattige kommuner den her særtilskudspulje

i forbindelse med de forhandlinger der var om udligningsreformen tilbage i to tusind og tolv hvor en række rigere kommuner på retfærdig vis betalte mere til fattige kommuner

et plaster på såret fordi nogle af de kommuner

var med til at betale samtidig har en række sociale problemer og har mange udsatte borgere

går den anden vej det var mekanikken i det fra enhedslistens side vil jeg også godt sige at

alle kommuner skal have økonomisk mulighed for at give borgere den samme service uanset hvor man bor i landet og vi vil gerne ændre de mellemkommunale udligningsordninger på en sådan måde

som også københavn i den sammenhæng kan bidrage noget mere til festen i

for eksempel kontanthjælpsmodtagere flytter til fordi det er billigere

at man tager den sociale særtilskudspulje og vil finansiere noget af det her

som en del af en samlet diskussion om en ny udligningsreform hvor man siger hvordan kan vi sikre os at dem der har allermest i det her samfund kan bidrage til at fattige kommuner og kommuner som har det svært

det vælger man jo bevidst ikke at gøre ved kun at nedlægge den her pulje som går til udsatte mennesker i stedet for at tage en bredere diskussion om hvordan

få nogle af de kommuner hvor der tilfældigvis bor en hel masse vælgere fra blå blok

skar i kommunernes budgetter det var beslutninger der blev taget uden enhedslistens stemmer vi kunne ikke forhindre en socialdemokratisk regering i at lave ulykker sammen med dansk folkeparti og blå blok det beklager jeg meget men

vi har ikke halvfems mandater i det her folketing vi gør vores indflydelse gældende

vi mener og vi gør også hvad vi siger hvis dansk folkeparti går så meget op i at kommunerne skal have flere penge hvorfor stemte dansk folkeparti så

at de rige kommuner skal betale mere til de fattige kommuner vi mener at alle kommuner skal økonomisk sidestilles i forhold til at man skal kunne modtage den samme service uanset om man bor i guldborgsund eller om man bor i aarhus vi synes bare det er uærligt at man så hiver det her element ud uden samtidig at kunne diskutere

betale til det her for vi kan finde på mange andre der bør betale

så er

på missioner og kæmpe for en fri verden ordføreren

så mange kampfly når de der kampfly er

årligt køb af kampfly de næste mange mange år det er en anlægsinvestering det er den ene ting så vil jeg høre om ordføreren virkelig mener at kommuner nu nævnte han nogle nord for københavn ikke rigtig bidrager

de fly de næste tyve til tredive år som ligger i størrelsesordenen firs

som den tidligere regering gennemførte alene sænkningen af topskatten

i to tusind og seksten sænkningen af selskabsskatten som den tidligere regering

hvordan vi kan skaffe milliarder af kroner til velfærd

en udligning i dag det er fornuftigt jeg jeg synes

de rige kommuner skal bidrage mere til fattige kommuner jeg synes det er uærligt at tage den diskussion isoleret set i

til en social særtilskudspulje som går til nogle af de mest udsatte jeg synes det skulle tages som

så inderligt imod det her lovforslag og synes

såret i forlængelse af den her lille ændring af udligningsordningen der skete fik man ligesom den her sociale

rigtig solidarisk skulle man så ikke sige lad os nu give til dem der har behov og ikke til dem der har kassen

slet ikke får tilskud fra den her sociale særtilskudspulje

de kommuner kommer jo nu overhovedet ikke til at bidrage til at socialt udsatte

at der er nogle kommuner det kan være københavn det kan også være aarhus eller andre steder som er større byer og som har større problemer med socialt udsatte

andre kommuner men som også har en solid økonomi

sagde jeg også i mit ordførerindlæg jo jeg synes generelt at de kommuner som har mest skal bidrage noget mere til de kommuner der har mindst det er et godt socialistisk princip som vi står for i enhedslisten jeg synes bare det er utrolig ærgerligt

gerne stille spørgeren at det ikke for eksempel bliver nogle af de kommuner som har allermest i det her land

kommer til at betale her for det er jo lige præcis konsekvensen af kun at afskaffe den sociale særtilskudspulje uden at tage det

derfor hænger den her diskussion om den sociale særtilskudspulje for mig sammen med den bredere diskussion om en udligningsreform

hvor venstre ikke har særlig mange vælgere

giver til nogle socialt udsatte i stedet for at tage den mere ærlige diskussion hvordan sikrer vi at de kommuner der har mest også de kommuner hvor venstre har stor

opbakning bidrager noget mere til landets socialt udsatte

venstre i dag jeg har til gengæld hørt mig selv stå heroppe og sige at jeg synes det er rimeligt at for eksempel en kommune som

rigtigt har en stor koncentration af borgere med sociale udfordringer

bycykler lysende bænke cyklende julemænd og kommunalt betalte bybusser

også noget med at kommunerne selv skal tage ansvar

ville økonomien også række

det har vi brugt rigtig meget tid på

social udsathed så gavner det sådan set også økonomien

til at prioritere social udsathed

socialpolitikken skal skrues sammen

laves herinde i folketinget og som kommunerne så kan søge tilskud

rigtigt og det gør vi ikke i dag eksempelvis bliver der jo peget på

er tænkt lidt anderledes

udsathed til livs frem for bare at tænke i

særlig stor tilhænger af puljestyring

synes sådan set at kommunerne skal have frihed til at

prioritere deres egne penge men med den frihed

etablere en ny satstilskudspulje i forlængelse af

er sikkert at vi ønsker det

det vi alene tager stilling til nu er nedlæggelse af den her pulje og altså ikke

stemme for en ny

fem og tyve procent af landets stofmisbrugere bor i københavn og sytten procent af landets langtidsledige bor i københavn de store byer i danmark har desværre stadig væk

med alvorlige sociale problemer

hundrede og firs vil gøre indsatsen for at bekæmpe uligheden meget sværere for disse kommuner

indebærer nemlig at regeringen vil nedlægge den sociale særtilskudspulje som blev oprettet for at give særtilskud til de områder

en stor koncentration af sociale problemer og det er i høj grad i storbyerne alternativet frygter ligesom københavns kommune

høringssvar at en afskaffelse af den sociale særtilskudspulje vil betyde at opgaven med at løfte de allersvageste borgere i samfundet bliver væsentlig sværere også odense kommune finder afskaffelsen af den sociale særtilskudspulje stærkt problematisk her har de som det er blevet nævnt tidligere i dag for eksempel brugt midlerne fra puljen til indsatser i vollsmose indsatser der handler om at få et højere uddannelsesniveau få flere i arbejde opnå større tryghed og skabe en mere blandet beboersammensætning

mindre ulighed og skabe social bæredygtighed med lovforslaget får store byer som københavn aarhus og odense ændret deres økonomiske vilkår væsentligt vi risikerer hermed at de store byer ikke har økonomi til at tage sig ordentligt af de socialt udsatte

udsatte i samfundet hvilket vi finder at man gør ved at nedlægge puljen uden at man med det samme opretter en ny men alternativet anerkender også at andre kommuner end danmarks største kommuner har

prioritere kommuner i en svær økonomisk situation men vi finder det ikke rimeligt at regeringen ønsker at nedlægge puljen uden at kommunerne kender deres økonomiske situation for det kommende år i forbindelse med budgetlægningen og vi finder det problematisk at sætte kommunerne i en situation hvor de må vente til finanslovsforhandlingerne før de kender deres økonomiske situation vedrørende socialt udsatte

vi risikerer at de socialt udsatte falder ned i et hul i den tid

l en hundrede og firs

lovforslaget er simpelt

tage

ordføreren at det er tant og fjas man laver i

kontanthjælpsloft som heller ikke gør

vil skabe flere socialt udsatte så jeg synes egentlig at det er ærgerligt at få den her diskussion til at handle om tant og fjas for jeg oplever ikke

så kom der nogle kloge mennesker og så på danmark lidt oppefra

definerede de som par på kontanthjælp igennem længere tid ja hvor boede de hvor bor de i københavn odense og aarhus

har faktisk rigtig store udfordringer

og kontanthjælpsloftet gør det ikke bedre det gør det værre en enlig mor med to børn

taler vi om de mest udsatte mennesker i vores samfund

helt specielle grupper vi taler om hvor er de samlet henne de er nemlig ikke samlet vest for den jyske højderyg eller i nordjylland eller andre udmærkede steder i danmark de er typisk i byerne

det er trist fordi det netop drejer sig om områder i byer og ikke bare et antal

en kommune et eller andet sted i danmark det kan være slemt nok men det er helt anderledes udfordringer når vi står med samlede områder med stor sårbarhed

det datagrundlag der brugt for at give

mulighed for at søge penge særtilskudspuljen københavn odense aarhus og esbjerg

boligområder

ikke behøver nævne ved navn her

så siges der i lovforslaget her at det der er uheldigt og baggrunden for at regeringen ønsker at ophæve den her lov er at man med den måde

været meningen med den lov som gælder i

økonomiske udgangspunkt nej man skulle tage udgangspunkt i de mennesker der bor der de mennesker som har brug for en særlig håndsrækning og som belaster særlig meget fordi der

kategori af problemstillinger som netop findes i de byer

det var det der var baggrunden der er en overrepræsentation af borgere med sociale problemer i de områder i kommunerne

hjulpet af social og indenrigsministeren på vej rundt i lovjunglen for at finde ud af hvor

samler de penge til huse det er det det handler om det handler

at give penge til særligt socialt udsatte

nøje følge i finanslovsdebatten om det er

har regeringen i bemærkningerne til lovforslaget ikke brugt tid eller kræfter på at beskrive de kommunaløkonomiske konsekvenser for de kommuner der i dag modtager tilskud man skriver blot

særtilskudspulje ikke i tilstrækkeligt omfang ydes til de kommuner som har mest behov for et ekstra økonomisk tilskud det er for upræcist og derfor har jeg også allerede i sidste uge

bedt ministeren fremsende beregninger over de kommunaløkonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner jeg vil selvfølgelig ikke afvise at der i dag er enkelte store bykommuner som modtager penge fra tilskuddet hvor deres økonomi ud fra en samlet og gennemsnitlig betragtning er rimelig men det gælder vel ikke for alle de kommuner der i dag modtager en del af det sociale særtilskud spørgsmålet er derfor

vil blive kompenseret fremadrettet og det er der også

så de kan blot se frem til yderligere nedskæringer

følger af regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag som et eksempel kan jeg oplyse at

en fattig kommune som ishøj med mange sociale udfordringer skal ud og finde cirka otte million kroner ekstra til næste år fordi det sociale særtilskud forsvinder det duer ikke og man kunne i det mindste hvis man virkelig havde et ønske om at tilgodese de fattigste kommuner og mindske det administrative bøvl have foreslået at udvide

den almindelige særtilskudspulje

mennesker eller de kommuner som pt er mest udfordret det synes altså ikke at være tilfældet så derfor må sf stemme nej

puljen her den sociale særtilskudspulje blev oprettet af den tidligere regering med det formål at foretage en større udligning mellem de kommuner som har et større antal borgere med sociale problemer og de kommuner som har et mindre antal borgere i den gruppe det er et princip som vi konservative i princippet er enige i problemet med ordningen er at den ikke virker efter hensigten tværtimod fordelingen af særtilskudspuljen tager ikke hensyn til den enkelte kommunes samlede økonomiske udgangspunkt det mener vi den burde for at finansiere en social indsats i de pågældende områder i kommunen derfor har konsekvensen af puljen været at midlerne i væsentlig grad er gået til de større bykommuner

man foretaget en helhedsvurdering af de selv samme bykommuners økonomiske situation er der ikke nødvendigvis tale om kommuner i en svær økonomisk situation som også

omvendt robin hood hvor økonomisk vanskeligt stillede kommuner finansierer bykommuner med en ellers mere robust økonomi vi bakker op om forslaget også af den grund at vi får gjort op med

bemærkningerne at ministeren lægger op til en drøftelse af hvordan vi på anden måde kan sikre kommuner med en gruppe med sociale problemer den drøftelse deltager vi meget gerne i for det her handler jo ikke om at vi ikke skal have indsatser over for folk der

på samfundets kant vi er meget optagede af at skabe de bedst mulige rammer for at sikre vores svageste samfundsborgere inden for de økonomiske ressourcer vi

engang har til rådighed og de bedste rammer skaber vi altså ikke ved at tage penge fra kommuner som i forvejen er økonomisk udfordret og hvor man så sandelig også har mennesker boende med store udfordringer

kommuner derfor støtter vi l

er det også de konservatives holdning at man kun stemmer for afskaffelsen

stemmer til en ny særtilskudspulje og hvis man gerne vil garantere for at man vil lægge stemmer til en ny særtilskudspulje skal det så være en pulje der er på præcis samme økonomiske niveau som den pulje

vi er dybt optaget af det her altså

eneste parti i valgkampen sidste år der var så vanvittige at lægge

endnu mere for vores hjemløse i det her samfund

give flest mulige mennesker frihed til at gøre hvad de

totalt usikkert hvad de her penge ender med at skulle blive brugt til

jeg sige et resultat af dagens debat tak for den

jeg stille et enkelt spørgsmål og det er når nu ordføreren siger at man skal tage

lave en helhedsvurdering vil det så ikke være rimeligt at nogle af de kommuner hvor blandt andet herre søren pape poulsen har rigtig mange vælgere bidrog noget mere til nogle af de fattige kommuner som for eksempel har mange socialt udsatte i stedet for

med socialt udsatte som så hvis det her lovforslag bliver vedtaget skal betale til kommuner som også

nu skal vi ikke skabe et billede af at de ikke bidrager i forvejen jeg synes de bidrager så rigeligt

gevaldig konklusion jeg tror ikke og det står

der er nogen af os der har til hensigt at sige

en finanslov der skal på plads så der vil altid være en usikkerhed jeg tror

at kommunerne kender de beløb inden de lægger deres kommunale budgetter det var det ene spørgsmål

er der usikkerhed om om det krone til krone vil blive betalt tilbage til socialt udsatte men hvis hvis man ikke helt kan stille garanti kan man så i det mindste stille en garanti om

jeg har konstateret at der er flertal her i folketinget der mener at det

velfærden og sendes tilbage og så ligger der i forhold til det her forslag også intentioner om at det nu skal diskuteres hvordan

man fordeler det så man tager mere hensyn til

og sige hvordan det ender jeg kan bare konstatere at det er det

står er hensigten og den hensigt er jeg enig

blot sige at

få skabt mulighed for at få omprioriteret

økonomisk situation det er en pulje der har eksisteret siden to tusind og tretten og kriterierne for

fordelingen af den her pulje betyder at en væsentlig del af midlerne går til de større bykommuner altså ikke kommuner der er kendetegnet ved at være i en svær

at man i den forbindelse gør det socialt fornuftige for

i forhold til at tilvejebringe den korrekte hjælp til til udsatte grupper uden at man skal modtage et særtilskud fra en

det er derfor at vi fra regeringens side og det lyder tak for det som om

prioritere midlerne til kommuner i en svær økonomisk situation og det er derfor at vi

med virkning fra to tusind og sytten

særtilskudspulje og den konkrete fordeling af midlerne

er noget der kommer til at ske i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for to tusind og sytten

nu her i to tusind og seksten

kan bekræfte det kommer naturligvis også på skrift

gå til de topskattelettelser som liberal alliance og regeringen gerne vil have de kan gå til indkøb af nye kampfly de kan gå til at gøre luksusbiler endnu billigere de kan gå til at sænke skatterne for de rigeste alt det som regeringen allerede har gjort så er det ikke korrekt forstået

bliver proppet hen i det råderum som regeringen har

kræver grundloven at der fremsættes et lovforslag om ændring af valgretsalderen og at lovforslaget efterfølgende sættes til folkeafstemning for at lovforslaget bortfalder ved folkeafstemningen kræves det at et flertal af de vælgere der deltager i afstemningen dog mindst tredive procent af samtlige stemmeberettigede har stemt imod lovforslaget

sætte rammen for hvad det egentlig

er valgretsalderen

underskrevet i atten ni og fyrre var valgretsalderen tredive år og kun mænd havde stemmeret myndighedsalderen var lavere og så kan man da konstatere at der heldigvis er sket meget siden da i nitten otte og halvfjerds

og valgretsalderen kom til at følges ad

det er regeringens holdning at valgretsalderen har fundet et naturligt og et passende niveau og det er derfor at vi ikke vil støtte beslutningsforslaget atten år er en alder hvor mange unge er ved at færdiggøre deres ungdomsuddannelse mange atten årige er i gang med

frigøre sig fra deres forældre man er måske i gang med at flytte hjemmefra

hvor man som ung bliver myndig og derfor opnår ret til at indgå ægteskab opnår retten til at stifte gæld

mener jeg skal følges ad det er fornuftigt at der er sådan sammenhæng mellem hvornår man kan træffe beslutninger på egne vegne men også hvornår man så kan træffe beslutninger for samfundet regeringen vil så samtidig sige at vi er

med med forslagsstillerne i at det er vigtigt at unge bliver inddraget i demokratiet og vi ser positivt på tiltag som lige præcis kan styrke unges politiske engagement det er også derfor vi har støttet arbejdet i valgretskommissionen som blev nedsat af dansk ungdoms fællesråd kommissionen afgav en betænkning i to tusind og elleve som indeholder en række gode forslag blandt andet indførelsen af skolevalg og på den baggrund har folketinget arrangeret et landsdækkende skolevalg for landets ottende ni klasser som blev afholdt første gang i januar to tusind og femten det er altså en rigtig god måde for unge

deltage i en valghandling før man selv opnår valgret folketinget arrangerer også det interaktive spil politiker for en dag som hvert år besøges af tusindvis af elever fra hele landet regeringen støtter tiltag som

er lige præcis med til at modne unges

og det er vigtigt at det danske demokrati også i fremtiden står stærkt og at der kan sikres en bred folkelig deltagelse i vores valghandlinger et velfungerende folkestyre kræver deltagelse fra hele befolkningen og selvfølgelig også unge vælgere men vi skal have en grænse for hvornår man kan have valgret og der er det regeringens holdning at atten år

regeringen står i forhold til den kriminelle lavalder på et tidspunkt ville man gerne sænke den og den har jo været lavere end det den er nu i hvert fald

når regeringen er klar til at komme med et forslag til hvad man gør med med ungdomskriminalitet og hvilke konsekvenser det skal have men i forhold til valgretsalder og myndighedsalder mener vi bare stadig væk grundlæggende at det er fornuftigt at de to følges ad og det er derfor vi ikke støtter at man

parallelt altså atten år og det mener jeg ikke forhindrer

sundt og velfungerende demokrati man kan sige at valgdeltagelsen er en central sundhedsindikator for demokratiet det er ikke alle lande der har det sådan men det

anskue det sådan derfor er det også en alvorlig sag når

et problem tilbage i to tusind og ni ved

kommunalvalg hvor man konstaterede at vi pludselig havde en lav valgdeltagelse generelt og en endnu lavere valgdeltagelse for førstegangsvælgerne som

med en valgretskommissionen under ledelse af den tidligere formand for folketinget christian mejdahl

det blev taget imod af den tidligere regering og man satte ind som ministeren også lige har nævnt

hævede man sådan set

og for de atten til en og tyve årige blev den hævet med tretten procent så man satte ind for det

de helt færdige data for hvordan det fordelte sig

men erfaringen er som jeg er bekendt med

valgdeltagelse uanset hvad alderstrin vi egentlig taler om

hvis man stemmer første gang man har mulighed for det så er der også en god chance for at man vil deltage i den demokratiske valghandling ved at stemme sætte sit kryds ved de kommende valg så der er al mulig god grund til at vi

det her beslutningsforslag handler om skal man sænke

jeg kan sagtens forstå argumenterne jeg synes specielt

beslutte hvordan straffeloven skal være

altid være nogle

i ministerens pointe der

at forestille sig at man kan sidde og lave finanslov men man kan

i banken og skrive under på et lån på fem tusind kroner til sin egen privatøkonomi

punkt en gør alt hvad vi kan for at delagtiggøre unge mennesker også helst lang tid før de fylder atten i alt mulig demokratisk arbejde men når det drejer sig

om selve valgretsalderen altså både stemmeret og valgbarhed

blandt andet er jeg meget optaget af de erfaringer som landene omkring os nu er begyndt at gøre sig nogle lande

har indført det ved regionalvalg og enkelte jeg tror det

regionalvalgsbasis man forsøger sig lidt frem og

meget interessant at se hvad erfaringerne med det er

det vil være for vidtgående en ting i forhold til hvor vi står lige nu i

sammenfald mellem stemmeretsalderen og valgbarhedsalderen altså at når man kan

der mange gode argumenter for men der er også argumenter for

inddrage alle selvfølgelig også de unge førstegangsvælgere i vores

system og i valghandlinger og andet så synes jeg

gik ind og arbejdede videre med og jeg har redegjort for at det også gav konkrete resultater i form af

valgdeltagelse men jeg skal også være ærlig og sige at vi

ganske fint med myndighedsalderen der som bekendt i dag også er atten år hvis man beslutter at sænke valgretsalderen til seksten år vil valgbarhedsalderen per automatik følge med ellers vil det kræve en ændring i grundloven i henhold til § tredive stykke en der foreskriver at de to ting følges ad det vil i praksis betyde at en seksten årig der endnu ikke er myndig og dermed stadig er underlagt sine forældres bestemmelser vil kunne blive opstillet til eksempelvis et

sige at vi simpelt hen ikke mener at det er hensigtsmæssigt at forestille sig en seksten årig dreng eller pige sidde i folketinget jeg tror det er de færreste der mener at seksten årige er klar til at agere fuldt ud som voksne i juridisk såvel som praktisk forstand grundet deres manglende livserfaring

mentale udvikling derfor er der gode grunde til at fastholde en myndigheds og valgretsalder på atten år

at demokratisk engagement altså ikke nødvendigvis drejer sig om stemmeret engagement kan komme til udtryk på andre måder for eksempel gennem demokratisk deltagelse i forskellige foreninger i elevråd ungeråd frivilligt arbejde politiske ungdomsorganisationer og mange andre steder

de unges interesse for demokrati og politik

er under atten år

i danmark er atten år det er på det tidspunkt man mener at have en vis modenhed og har en alder som gør at man er i stand til at disponere over sin egen økonomi indgå forskellige former for retshandler for eksempel købe en lejlighed eller en ejendom påtage sig gæld

tilladelse købe cigaretter spiritus

at nævne nogle eksempler så fra vores side er der ingen saglige argumenter for overhovedet at nedbringe valgretsalderen til seksten år vi mener det kræver en vis modenhed at få indflydelse på landets og kommunernes styring derfor kan vi ikke anbefale det her

det er ikke en målsætning for os at unge absolut skal stemme og mange

accepterer at der er mange unge som ikke er interesseret i politik

som er optaget af alt muligt andet og det synes vi er helt

men vi vil gerne gå ind og støtte nogle af de initiativer der er og som man i hele kommissionen har

at anbefale for at få unge til at engagere sig mere blandt andet det landsdækkende skolevalg der fandt sted sidste år i

tiltag

som det også nævnes i bemærkningerne til det her forslag

jo klart at det hvis det er en udvikling der fortsætter

er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund og for udviklingen af vores samfund og vores demokrati i enhedslisten

medborgere tidligere end i dag og vi tror på at det vil give øget demokratisk

borgere i danmark danner demokratiske vaner tidligere i livet vaner som også vil kunne

i danmark fuldt ud er i stand til at leve op til det ansvar der følger med rettigheden til seksten års valgret til folketinget derudover

hos nye vælgergrupper og der vil være en endnu større interesse fra for eksempel politiske partier i forhold til at henvende sig til de nye vælgere og dette vil igen kunne skabe større demokratisk deltagelse og engagement dansk ungdoms fællesråd duf har sammenlignet danske unges demokratiske kompetencer med andre

og danske unge indtager

sammen med de finske unge førstepladsen det som man man blandt andet bliver målt på

om man har konkret viden om demokratiske institutioner og ens evne til at kunne analysere og forholde sig kritisk til

politiske problemstillinger og her ligger de danske unge altså helt i top dansk ungdoms fællesråd duf har også undersøgt unges politiske engagement

unge er mere politisk aktive end den øvrige befolkning faktisk er politiske engagement så højt

otte og tres generationens som den mest engagerede generation af unge nogen sinde så fra enhedslistens side ser vi ikke nogen grund til ikke at indføre seksten års valgret og vi kan altså støtte

mener vi primært fordi fundamentet for vores demokrati bygger på en antagelse om

minimum ved hvad der er bedst for dem selv og der har vi jo altså fastsat en grænse der hedder atten år ved atten år er man myndig i danmark

man kan træffe afgørende beslutninger for sit

vi mener man bør kunne være med til at træffe afgørende beslutninger for andre menneskers liv

at en sytten årig kan være mere ansvarlig end en atten

vi mener man skal være myndig og det synes vi i liberal alliance er fornuftigt at holde fast i

at unge deltager i demokratiet og som den tidligere ordfører

set ikke urolig for de unge mennesker

sådan set ikke nervøs for

er den overvejende bekymring hos forslagsstillerne

det handler om hvad det vi skal kæmpe om hvad det er ungdommen er optaget af

kvindekvoter øremærket barsel

mener liberal alliance feks at det er helt okay

skatter og grønnere skove vi har også medlemstilgang i alternativet

til låns men flere af os der har arbejdet

at sænke valgretsalderen

oplevet at unge i seksten til sytten årsalderen nogle gange ikke har

vi oplever at de unge har masser af holdninger og ønsker i forhold til deres nære hverdag

være forhold omkring skolen de går i eller lokale fritidstilbud eller lokale transportmuligheder men vi oplever

det er ikke fordi de ikke vil kunne sætte sig ind i de forhold eller ikke vil kunne forstå de forhold der er bare mange der ikke

derfor er der nogle af os der

på kommunalvalg da disse valg jo handler om de nære ting omkring de unge

skal sætte valgretsalderen ned til seksten år også når det gælder folketingsvalg

det er så vigtigt for os at bruge alle tilgængelige midler for at inddrage de unge i vores demokrati

der været tendens til faldende valgdeltagelse blandt unge

nervøse for at den faldende deltagelse også signalerer at de unge interesserer sig mindre og mindre for politik og demokrati

og det er et meget stort problem for hvordan skal vi videreføre demokratiet hvis vi ikke engang

for at stemme til folketingsvalg

mange unge vil sætte sig bedre ind i national og international politik hvis vi giver dem en demokratisk stemme og vi tror at det vil betyde at de unge senere i livet vil være mere interesseret i

tidligt i livet samtidig ser vi også på de forsøg der kører i norge og sverige

unge stemme til kommunalvalg og vi lægger mærke til at konklusionen i norge er at de seksten årige har gjort sig fortjent til stemmeret blandt andet fordi

at andre lande allerede har indført begrænset eller ubegrænset valgret

støtter forslaget og vi lægger vægt på at den dag det måtte blive vedtaget

være uhyre vigtigt at følge op med mere politik og mere demokratiforståelse i skolen så vi kvalificerer de unge bedst muligt

på østrig hvor seksten årige kan stemme til det hele

det er rigtigt og der er nævnt syv lande i alt der har forsøg

så mange når man tænker på at europa har mange flere stater end de otte og tyve som er medlem af eu

der står også i bemærkningerne

de unge er politisk engagerede og vil gerne deltage i demokratiet i et internationalt studie over unges demokratiske dannelse ligger danske unge helt i top og unges politiske engagement tåler også sammenligning med ældres politiske engagement det kan vi jo være rigtig glade for og stolte af min påstand er at det er fordi de har gået i den danske folkeskole

arbejde og måden at være sammen på i uddannelsesinstitutionerne lærer at være demokratiske borgere og de er rigtig meget optaget af det men for mig er der nogle principielle ting som

godt vil gøre rede for her nu fremgår det ikke af beslutningsforslaget at der er tale om både valgret og valgbarhed så kan man slutte som nogle ordførere har gjort at det hører med til hinanden for

er grundloven indrettet men spørgsmålet er om det behøvede at høre sammen

myndighedsalderen ikke seksten år og det er heller ikke foreslået at den skal være seksten år og så mener jeg ikke at det går at have valgbarhed og valgret hvis ikke også man er myndig hvis man har valgret til folketinget

jo ikke nogen mening i kommunerne kan man jo få bøder for

forrettet sit arbejde ordentligt i kommunalbestyrelsen

skal betale bøden for den unge som jo ikke har råderet over sin formue på den måde som man har når man er myndig så der er nogle krydspunkter som

er uafklarede

tage fat i temaet om hvordan

vi så får givet de unge nogle demokratiske muligheder

to ting der er godt halvtreds kommuner hvor man har ungdomsråd

de vælger selv hvem der skal sidde i de ungdomsråd

handling og de har faktisk indflydelse på ganske konkrete ting eller det kan være politiske opgaver de har eller det

at vi som folketingsmedlemmer interesserer os for

som jeg synes er nærliggende vi taler om folketinget er at vi alle sammen partierne som

ungdomspartier og der er det jo alle tiders oplevelse at inddrage dem i den politiske smeltedigel som det er når det store voksenparti laver

det hvert fald rigtig god erfaring med i det radikale venstre og det ved jeg man også har i andre partier så der er andre muligheder for at inddrage unge og det vil

at tage fat i de opgaver som kan ligge i en kommune

til demokratiet det er også en træning det er også en lære at være i

bliver myndig får man samtidig valgret og valgbarhed

grænse et sted og vi synes faktisk at atten år er meget passende selv om det er syv og tredive år siden valgretsalderen blev sænket til netop de atten år når vi synes det stadig er passende

det også sammen med at mange unge netop omkring atten årsalderen oplever forskellige skift i deres tilværelse de går fra at være børn og unge og være hjemmeboende til at have færdiggjort deres ungdomsuddannelse og måske flytte hjemmefra forslagsstillerne skriver også i bemærkningerne at der er en bølge på tværs af europa der vil sænke valgretsalderen for at engagere unge i demokratiet det er synes jeg store ord at tale om bølger jeg erkender at østrig har

ikke fordi det skyller som et folkekrav ind over europa

præmissen om at man er nødt til at sænke valgretsalderen for at få unge til at interesse

for demokratiet og engagere sig i det

unge deltager på rigtig mange områder i vores demokrati hele vores foreningsliv synes vi også

en del af den demokratiske dannelse ungdomsrådene i kommunerne vores ungdomspartier vores

så

optaget af det samfund de lever i det kan være de nogle gange er det på en anden måde det kan være de engagerer sig på forskellige platforme og andre platforme end vi lige er på

ikke det der er vigtigt det vigtigste er man engagerer sig i det samfund man bor i vi er optaget af at man selvfølgelig kan gøre endnu mere for at unge engagerer sig i

initiativer som som understøtter det men vi støtter ikke beslutningsforslaget da

det er helt afgørende at det at være myndig det at kunne låne penge kunne

stemme eller sidde her og sende folk i krig og brandbeskatte folk og hvad det ellers er

render rundt og smadrer vinduer nede i byen synes vi der skal være en konsekvens

for det skal ikke give en valgret man kan

sammen rundvisninger i det her folketing

rejse demokratiet har været

vi må aldrig hvad kan man sige stille os

bare er som de er det er derfor vi

har foreslået det her i dag det er fordi vi gerne vil have at demokratiet skal styrkes og det er fordi vi gerne vil inddrage

vi mener at seksten årsvalgret

til det sammen med nogle af alle de andre gode initiativer som også ligger

vores demokrati står med

en udfordring og demokratiet er altså stærkest når vi har flest mulige med

er inddraget igennem de sidste år har valgdeltagelsen til kommunal og

regionsvalgene været faldende

de unge for de atten til en og tyve årige

og de unge i dag er altså mindre engageret på den måde i det lokale demokrati end for tolv år siden

samme rapport den forskning

bhatti lavede for valgretskommissionen viser at de unge stemmer omkring fyrre til tres procent mindre end de ældre og de atten årige stemmer i højere grad end de to og tyve årige stemmeprocenten stiger så igen indtil den rammer sit højdepunkt på omkring firs procent for de tres til ni og tres årige og derefter falder den så igen

problemer for vores demokrati på sigt hvis valgdeltagelsen bliver ved med at falde

nye generationer er nogle der stemmer mindre vil det have en negativ påvirkning

demokratiet og derfor har vi fremsat det her forslag vi tror på at det kan være den bedste

en oplagt løsning og mange unge påtager sig også

og på deres fritidsjob de betaler skat af deres indkomst og de kan straffes for deres handlinger de unge mener selv at de har noget at bidrage med men de føler sig ikke altid repræsenteret

år når man har færdiggjort sin grunduddannelse folkeskoleuddannelsen med andre ord

på det tidspunkt man har færdiggjort den obligatoriske skolegang som samfundet tilbyder og forventer af

dansk og øvrige fag som gør dem i stand til at fungere som ansvarlige samfundsborgere derfor er de også klar til at stemme efter vores overbevisning og det er det signal vi gerne vil sende

seksten årige er er enormt engagerede det har jeg også selv oplevet i mit samarbejde med vores ungdomsparti og som kommunalpolitiker

når unge har været inddraget i for eksempel implementeringen af skolereformen eller udvikling af kulturlivet de har nogle kreative løsninger de tænker nogle gange ud af boksen på

og det er faktisk en fornøjelse at være vidne til de vil gerne være en del af demokratiet og de vil gerne have et reelt ansvar og det skal vi give dem muligheden for det handler om at vi skal introducere dem for

end vi gør det i dag de skal undervises om det i skolen og de skal inddrages i en tidlig alder og de skal motiveres til at orientere sig

i tilstrækkelig grad nu

ungdommens modenhed det ved vi også fra mange andre sider

den tillid man viser dem så det er altså vores bud

på en løsning i forhold til det nu det vigtigste for os er sådan set at de unge får lov til at deltage og vælge deres repræsentanter så de også i fremtiden vil blive ved med at være engagerede flere vil være med i den demokratiske proces og man vil kunne tage tage del i demokratiet mens man er i folkeskolen skaber et sådant beslutningsforslag så diskussion og uenighed

altid og det er også godt at vi har

de diskussioner historisk set har der alle de gange valgretsalderen har været sat ned og ja også dengang kvinder fik stemmeret været stor diskussion om hvorvidt man var moden nok

men det har altid været de diskussioner som har modnet holdningerne og som til sidst

sf ønsker vi altså med det her beslutningsforslag at sætte den proces i gang er der knaster som der skal findes løsninger på ja det er der helt sikkert der er også nogle af dem som allerede er nævnt i dag som der selvfølgelig skal findes nogle løsninger på men det er vi

villige til at forhandle om hvis et decideret lovforslag

så med beslutningsforslaget ønsker vi altså at sætte

af to tusind og seksten at fremsætte lovforslag der sikrer at opstillingsberettigede partier udvikler materialer som også kan læses af blinde og mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser eller læsehandicap ifølge forslaget skal der til det formål oprettes en demokratipulje på tre million

der kan være det samme behov for tilgængeligt materiale hos interesseorganisationer patientforeninger brancheforeninger idrætsforeninger

at vi så stiller den slags krav til alle tænkelige foreninger og organisationer regningen for ikke at have gjort nok for tilgængeligheden til partiernes valgmateriale ja den må partiet jo så betale

ellers er der en anden regning og det er den som man kan sige den store fælles kasse betaler hvert år

hundrede og fem og fyrre million kroner hvert år i partistøtte til danske politiske partier og deres organisationer

partierne frit for at bruge den offentlige partistøtte til at udarbejde tilgængeligt politisk materiale

kroner sætter jeg streg under

er ret mange penge i offentligt tilskud til partistøtte

på enhedslistens initiativ blevet diskuteret en lang række forslag om at sænke vederlaget og andre ydelser til folketingspolitikere i dag

er det da lidt pudsigt at enhedslisten nu foreslår at der så skal laves en tre million

den såkaldte demokratipulje som enhedslisten gerne vil oprette er

af den offentlige partistøtte og det kan vi ikke støtte i regeringen det er også derfor at vi ikke har tænkt os at støtte

det kan man ikke bare sammenligne med alt muligt andet foreningsarbejde det er vel noget særligt at gøre for mennesker der har handicap der gør det vanskeligt eller umuligt for dem at orientere sig

en særlig forpligtelse til at skabe den mulighed for

er ministeren ikke enig i at der kan være meget forskellige muligheder for partierne for at kunne sikre lige præcis den her kommunikation og at det er lige så vigtigt for det lille parti med en relativt begrænset generel støtte

det store parti for eksempel ministerens

sine budskaber ud til borgere med handicap er ministeren ikke enig i at kunne sikre en ligestilling af partierne sådan at alle havde samme mulighed for at kommunikere og stille materialer til rådighed

jeg er stærk tilhænger af at partierne tager det personlige ansvar der så at sige

og hvordan det er man vælger at kommunikere jeg mener ikke vi skal lave flere puljer fordi de

er rigtig mange mennesker som egentlig

den politiske debat og partiernes kommunikation og som af forskellige årsager

noget kan være for dårligt eller svært formuleret og

de der andre løsninger vi kender fra apps

der er ikke nogen tvivl om at at man altså har fat i noget her jeg er så lidt mere skeptisk

hvert fald meget mangfoldige land hvor temaerne der er på vælgernes dagsorden kan være vidt forskellige

præcis de spørgsmål man godt vil have svar på kan jo være

svært at se at det i praksis vil kunne lade sig gøre at

et sådant krav

vigtigt i vores demokrati

at det danske demokrati

opbakning det er ikke hårdt fordi der også er et væld af regler man skal

forkerte retning i forhold til den vigtige del af vores

synes vi bør udnytte dagen i dag til når enhedslisten nu bringer

en klar opfordring til at man afholder arrangementer går i dialog

traditionelle det tror jeg måske er der hvor man virkelig kan komme ud og og nå noget altså

handicap eller om det er borgere der af andre grunde synes at det er svært at være med i den demokratiske samtale det tror jeg

gode og realistiske redskab så så det kan vi

en demokratipulje på tre million

ministeren har været inde på hvor mange midler de forskellige partier får

hertil kommer cirka fire og tredive million kroner i kommunal

partistøtte som udbetales til lokale organisationer

der er meget vide rammer for hvad man kan bruge partistøtten til og det er partierne

de vil anvende denne partistøtte til i dansk

på den baggrund ikke at det er nødvendigt at oprette en demokratipulje da vi mener at partierne får midler nok når det så er sagt

meget sympatisk forslag men dansk folkeparti

mener ikke at vi fra folketingets side skal blande os i hvordan partierne indretter og laver deres hjemmesider og valgmaterialer

jeg også glad for at vi i satspuljeregi har afsat midler til det der hedder robobraille

er en internetbaseret tjeneste der automatisk konverterer tekst til alternative formater som punktskrift

eller e bøger og alternative formater anvendes især af mennesker med syns og læsehandicap men kan også bruges af andre det er en tjeneste som er tilgængelig døgnet rundt og man behøver

gratis at anvende for individuelle ikkekommercielle brugere som ikke er tilknyttet institutioner skoler organisationer foreninger eller andre

med den her tjeneste er også at fremme selvhjulpenhed og selvstændighed og dermed understøtte inklusion af mennesker med særlige behov der er i dag mulighed for at alle kan bruge den tjeneste

det gode arbejde så derfor mener jeg

enhedslisten men dansk folkeparti kan ikke støtte

borgere med udviklingshæmning og andre handicappede mere i valghandlingerne er er ordføreren ikke enig i

det går alt for langsomt med at udvikle valgmateriale og i det hele taget give borgere med handicap mulighed for at

er rigtig mange i hvert fald blinde mennesker der skriver til mig

til mig og de kan også ringe

til mig for at få en snak

jeg tror også det handler lidt om hvor stor efterspørgslen er nu ved jeg ikke hvor stor

valgmateriale men det kan være ordføreren vil komme ind på

blinde eller den ordblinde

men men finder ordføreren ikke at det ville være rigtigt at stille midler til rådighed sådan

at man uanset om man var et stort eller et lille parti faktisk havde mulighed for at henvende sig direkte til borgere med handicap

at de fik et reelt overblik over hvad

råd og vejledning og også ringe til undertegnede

forskellige svære svære handicap som også forstår

opfordring videre til vores partier at man har blik for at udarbejde noget sådant materiale til gavn for dem der har forskellige handicap men når det så er sagt

mener jeg ikke at interaktion mellem partier og vælgere er et anliggende for andre end det enkelte parti jeg tror ikke der skal være særlige regler for partier og andre organisationer og jeg tror faktisk ikke at vi med det her forslag får

fokus på samfundets

imødekomme nogle vælgeres behov for særlig hjælp til

kunne sætte sig ind i politiske holdninger

ærgerlig over at vi nogle gange og der tænker jeg også på andre sager i dagens debat tror at løsningen på udfordringer i det danske samfund

puljer for det tror

mere er tænkt som en

se på hvordan man kunne udvikle det her handicapvenlige valgmateriale men lad os i stedet for stat altså pulje se på samfund partierne

for hvordan puljen skal udmøntes og så kommer alle snitfladerne og hvis de skal inddrages bliver det dels dyrere end de tre million

systemtænkende i forhold til hvad kriterierne er for at få penge og så er det det bliver styrende for

forpligtelse kunne det gå hurtigere ja

sket noget ja

med eksempelvis et synshandicap at kunne deltage aktivt ved folketingsvalget i to tusind og elleve

og heldigvis er det siden kun blevet nemmere for ham at være politisk aktiv

virkemidler redskaber hele tiden udvikles man kunne jo se forskellen bare fra valgkampen i to tusind og elleve til valgkampen nu her sidste år i

i langt højere grad videoer på de sociale medier hvor de fortæller

så man kan lytte og ikke behøver læse alting

mennesker med særlige handicap

det er en politisk opgave at pålægge politiske partier at udvikle særligt politisk materiale

og som ministeren også var inde på har vi nogle rigtig lukrative partistøtteordninger hvor der bliver brugt rigtig rigtig mange offentlige kroner på netop partistøtte så partier har i dag alle muligheder for at udvikle præcis det materiale som det enkelte parti ønsker at stille til rådighed hvis der er partier som

eller afsætte midler til her fra christiansborg det er liberal alliances holdning og derfor har vi ikke planer

er passende tilgængelige og lette at forstå

til at udforme valgmaterialer som er passende tilgængelige og lette at forstå og anvende

støtter vi ideen vi forestiller os ikke sådan en meget traditionel løsning hvor vi trykker nogle foldere med blindeskrift

programmer med forskellige multimedier som gør materialet tilgængeligt for så mange mennesker som muligt med

enhedslisten vælger at arbejde videre med det her forslag vil vi atter en gang sige at de er velkomne til at søge inspiration hos alternativet på den grønne gang jeg ved godt vi

er jo altid fint at idéudvikle på de overordnede rammer

sig de opgaver som handicapkonventionen

derfor synes jeg heller ikke man kan sige

ikke har mulighed for at løfte den opgave i fællesskab jeg kan sige at

har formuleret og det drejer sig

valgmateriale på mange forskellige indvandrersprog og som en naturlig ting betalt det selv nu vil jeg selvfølgelig

undersøge om det set med radikale venstres øjne er nødvendigt også at lave noget materiale til mennesker

forholde os til den type opgaver og løse dem så på den måde

tilslutte sig enhedslistens velmente

i forhold til så mange andre organisationer fordi

tidligere er vores opgave

demokratiet hele tiden

fordi vi som som politiske partier bør gå forrest eller i hvert fald

i forhold til de digitale og

vi blander os jo også i alle mulige andre sammenhænge med krav om tilgængelighed til

informationsmaterialet så vi støtter

kan man jo altid arbejde videre med er hvis det skal være et lovkrav

sikker på at det er nødvendigt at gøre det til et lovkrav

lave et udviklingsprojekt med en pulje som man kan søge

jeg tror egentlig at alle partier har en

om at gøre det så godt som muligt men

som flere også har sagt har vi jo også forskellige muligheder alt efter hvilken størrelse parti man har

formuleres specielt inden for et område

som udvikler sig hele tiden og hvor de teknologiske hjælpemidler udvikler sig hele tiden

støtter vi meget op om at kunne give en særlig pulje til at vi udvikler lige præcis det her område måske også gå sammen om nogle fælles løsninger

kan vi jo vælge at gøre vores politiske materiale endnu mere tilgængeligt for

i beslutningsforslaget

ethvert parti må gøre sig nogle overvejelser hvor de vurderer hvilken kommunikationsform man som parti finder mest hensigtsmæssig vi kan jo alle sammen beslutte os for at gøre vores partiprogrammer eller andet materiale langt mere tilgængelige det synes vi ikke der bør oprettes nye støtteordninger til eller øgede udgifter eller bureaukrati

mange mange muligheder for at orientere sig på forskellige platforme det har også tidligere talere

rigtig mange af os bruger video man kan være i

tv der er et et hav af muligheder for at orientere sig og diskutere

men det er selvfølgelig en relevant debat

gav det os da lige sådan en diskussion om hov er vi er vi skarpe nok på det her og så kom vi nok til at sige arh det er vi nok ikke men det er jo så kun

muligt kan gøre brug af

noget ved det her men derfra og så til at sige

skal lovgive om hvordan vi hver især som partier skal

at demokratiet i vores land sikkert er bedre og mere gennemorganiseret end alle andre

få opfattelsen en gang imellem jeg tror det er vigtigt at vi

i forhold til hele handicapområdet

der er steder hvor man er nødt til at arbejde meget bevidst med løsninger for de kommer ikke

at bruge konventionen til at sætte det her særlige fokus og være med til at skærpe opmærksomheden og det glæder mig at rigtig mange oplever at

nogle af de ting der beskrives

i konventionens artikel ni og tyve

et velfungerende demokrati for foreninger der samler borgere med handicap det har vi i den grad her i landet vi har

nogle handicaporganisationer som er meget velfungerende og som påvirker hele den demokratiske debat men der er også andre områder hvor man må sige at selv om vi egentlig gik og troede at vores demokrati var fantastisk velfungerende

glædet sig over at der

hele den problemstilling med at to tusind mennesker var frataget stemmeretten fordi de var under økonomisk værgemål

her var et problem selv om vi mente vi var det bedste af alle lande i

mennesker der var frataget en demokratisk rettighed det blev heldigvis løst i fuld enighed her i folketinget det var rigtig godt og forhåbentlig kan vi komme endnu videre i forhold til folketingsvalg

og folkeafstemninger som endnu ikke er omfattet af den ændring vi der er blevet enige om så der er punkter hvor man kan sige vi var egentlig ikke opmærksomme på i det store fællesskab at der var et problem for det

er nødt til at have en tilsvarende opmærksomhed på

selv om jeg helt deler synspunkterne om at det er blevet langt bedre

enhedslisten selv har gjort og jeg kan ikke bryste mig af store geniale indsatser men men i forbindelse med sidste folketingsvalg gjorde vi faktisk det at vi fremstillede

med blindskrift og vi eksperimenterede med

at fremstille skriftlige materialer på

tekster som vi kan opleve som enkle og nemme men som faktisk er komplekse at læse for for mange mennesker der skal sætte sig ind i hvad vi egentlig hver især

i de politiske partier

at jeg er glad for de tilbagemeldinger

jeg synes der er brug for at vi kommer et stykke videre jeg kan godt høre at nogle

jeg mener ikke vi skal tvinge partierne til at gøre noget ganske bestemt men jeg mener vi skal vi skal inspirere til at eksperimentere med det her til at skabe nogle former der gør at uanset

en intellektuel funktionshæmning der gør at man har vanskeligt ved at udøve sin demokratiske ret

der synes jeg altså det er fornuftigt at vi

en eller anden form for demokratipulje

der er mulighed for stort eller lille parti

at eksperimentere med forskellige former og så er jeg helt enig i at selv om vi har forskellige

at løse det her og lære af hinandens måder

det kan godt være det ikke er præcis den her form der er den rigtige

ordførerne der særlig har givet udtryk for at man gerne vil være med til at arbejde med det her og jeg håber vi får en god dialog

som et afsæt til at vi når vi har været debatten igennem kan sige

skabt bedre muligheder for at borgere med handicap kan udøve deres demokratiske ret

gangbesværede og kørestolsbrugere det er et vigtigt demokratisk hensyn at vælgere med handicap

mulighed for at stemme så selve ideen bag forslaget kan vi sådan set godt erklære os enige i men der er tre gode grunde til at regeringen alligevel ikke kommer til at støtte beslutningsforslaget for det første står vi her med et forslag hvor den gældende valglovgivning og byggelovgivning efter regeringens opfattelse faktisk allerede varetager de ønskede hensyn til i et tilstrækkeligt omfang at sikre at der er tilgængelighed valglovgivningen sikrer at handicappede kan overføres til et afstemningssted med gode fysiske forhold og så er det sådan at fysisk tilgængelighed er et område som mest hensigtsmæssigt reguleres i byggelovgivningen og ikke i valglovgivningen

mener vi i regeringen at selve udvælgelsen af afstemningsstederne er noget der varetages bedst af kommunerne og det her er derfor ikke et område som vi ønsker skal skal lovreguleres for det tredje

er regeringen ikke enig i at der ikke vil være udgifter forbundet med en gennemførelse af det her beslutningsforslag sådan som det er anført af forslagsstillerne faktisk er vi af den opfattelse at der vil være betydelige udgifter forbundet med at gennemføre forslaget det skal jeg nok vende tilbage til men hvis vi starter med at se på den gældende

har det siden den første april to tusind og fjorten været muligt for vælgere med handicap eller nedsat førlighed at blive overført til det valgsted i vælgerens bopælskommune der har den bedste tilgængelighed for den pågældende vælger det er derfor muligt for kørestolsbrugere at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold derudover

og bygningsreglementet og det er her man regulerer at der ved opførelse af nye bygninger og ved ombygninger i eksisterende byggeri skal sikres tilgængelighed for alle i bygningernes adgangsforhold og indretning her taler vi selvfølgelig om offentlige bygninger og disse hensyn til tilgængelighed gør sig

også gældende når det handler om for eksempel borgerservicecentre skoler og andre uddannelsesinstitutioner og derfor

ikke det giver mening at særregulere dette på valgområdet

er der i to tusind og syv blevet afsat midler fra satspuljen til en tilgængelighedspulje det er offentlige myndigheder og institutioner der kan søge om midler fra den her pulje til konkrete tilgængelighedsforbedringer i det eksisterende offentlige byggeri det er ikke muligt at søge om tilskud til nybyggeri men det skyldes at nybyggeriet allerede skal

opfylde hensynene til tilgængelighed

tilgængelighedsforanstaltninger det kan for eksempel være niveaufri adgang til bygningen og i perioden fra to tusind og femten til atten er der afsat i alt to og tredive million kroner til den her pulje og der fordeles otte million kroner årligt så man kan sige at

den her pulje til lige præcis det formål den er tiltænkt så vi er altså inde på et område som hovedsagelig er reguleret i byggelovgivningen og det er efter regeringens opfattelse inden for byggelovgivningen at det her område også reguleres

tages hensyn til at lokalerne og stemmerummene så vidt muligt skal være tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede kommunerne har dermed allerede i dag et stort fokus på at udvælge valgsteder der er tilgængelige for blandt andet gangbesværede og kørestolsbrugere udvælgelsen af valgstederne varetages efter regeringens opfattelse altså bedst af kommunerne fordi det er kommunerne der kender bygningsmassen

de lokale behov bedst

enhedslisten forslagsstillerne anført at der ikke forventes udgifter forbundet med det her beslutningsforslag og baggrunden for at

sige det er at der ikke skal opføres nye bygninger men alene tænkes i

eksisterende byggeri når valgsteder vælges og det er regeringen ikke enig i for det kan ikke bare uden videre lægges til grund at alle kommuner råder over et tilstrækkeligt antal handicaptilgængelige bygninger af den størrelse der kræves for at alle valgsteder og dermed de bygninger kan anvendes som tilgængelige valgsteder

skal opføres nye bygninger eller at der

skal gennemføres omfattende ombygninger i eksisterende byggeri så regeringen er af alle disse årsager af den opfattelse at en gennemførelse af det her beslutningsforslag må forventes at være forbundet med betydelige offentlige udgifter og det er baggrunden for at vi ikke kan støtte

til det valgsted hvor man bor og deltage i valghandlingen

på den måde kan deltage på samme valgsted

det rimeligt at man selvfølgelig kan gå hen og afgive sin stemme

sted hvor der er de bedst tænkelige tilgængelighedsforhold

kommunerne tager hensyn til det når de udvælger valgsteder er det så uværdigt hvis ens ægtefælle eksempelvis ikke også skal afgive sin stemme på det pågældende sted nej det mener jeg sådan set ikke altså ægtefællen kan stadig væk komme med

at man går til valghandlingen

som noget som noget meget

rituelt noget meget vigtigt og noget meget betydningsfuldt men jeg mener ikke det er uværdigt som som det er i dag jeg mener i høj grad at

og at kommunerne varetager tilgængeligheden

i al almindelighed må forvente at der

enig i at det må være op til den enkelte kommune at finde

noget som helst i vejen for at man siger til kommunerne at det er en forpligtelse

være mulighed for at borgere med handicap

ikke kunne løses ved at man bruger offentlige bygninger

man kan sætte spørgsmålstegn ved hvor hvor velfungerende tilgængeligheden er alt afhængigt af hvilket bevægelseshandicap

kørestolsbruger i en stor tung elektrisk kørestol

set det der er baggrunden for at vi ikke støtter beslutningsforslaget

merudgifter forbundet med at vedtage

man er bevægelseshæmmet eller ej det

generelle derfor synes jeg det er meget meget klogt at man fra ministeriets side

adresserer det her over for kommunerne der jo vælger valgsteder samtidig har vi jo set igennem en årrække nu at man faktisk har lukket en del valgsteder det er en udvikling som jeg synes man skal være påpasselig med og jeg synes i hvert fald

simpelt hen kommer til at gå ud over vores stemmedeltagelse og give ulige

udøve sine demokratiske rettigheder

det jeg kunne frygte var konsekvensen af

at præcis det med at ombygge eksisterende offentligt byggeri jo er noget som de partier der tager ansvar

at være med i satspuljeaftalen igennem

forskellige steder ude i danmark derfor må målet jo så være

helt naturlig ting i forbindelse med at vi enten får bygget nyt eller ombygget eksisterende

men med med de bygninger vi nu har og de andre foranstaltninger

socialdemokrater at det er den bedst mulige måde

tak for at bringe sagen op der er ingen tvivl om at jeg synes man skal fortsætte også fra ministeriets side og fra kommunernes side med at være omhyggelige i udvælgelsen af valgsteder og

at hele folketinget deler de mål der

sagt har vi i hvert fald afsat en række midler

også i fællesskab for nylig vedtaget b to og tredive om ændring af valgloven så personer med handicap

det har vi jo i fællesskab alle stemt for og det er jeg rigtig glad for men i forhold til den pulje vi har

er det jo ikke en pulje man kan søge

det kunne være værd at følge op på nybyggerierne da vi også har hørt at de ikke altid lever op til kravene

her kan vi jo passende også kigge på hvilke sanktionsmuligheder der skal være når man laver et nybyggeri og man ikke har handicaptilgængeligheden med jeg husker i hvert fald specielt fn bygningen her i københavn som ikke havde

har ombudsmanden også i to tusind og tretten haft fokus på det her

den forbindelse lavet en tilgængelighedstjekliste ved valg derfor blev der også lavet en lavet en lov i to tusind og fjorten hvor man netop fik mulighed for

til et valgsted i ens bopælskommune alt det

naboer og også se hvordan det hele forløber

det er jo sådan i dag at man har mulighed for at komme på

så skriver enhedslisten også i forbindelse med det her at der ikke er nogen udgifter forbundet med

så som det foreligger kan dansk

en større anerkendelse af den handicappede

behandles nu jeg tænker på synspunktet om at

værdigt at man ikke kan afgive stemme på samme

uden kontrol jeg tror også det er vigtigt at understrege at udvælgelsen af valgsteder varetages af kommunerne og det gør de bedst

det lokalkendskab de har

bykommuner og så videre og jeg tror

skal undervurdere frygten for at for mange krav til valgsteder kan medføre et færre antal af valgsteder hvilket ville være

vi har oplevet de senere

mulighed fra to tusind og fjorten

at man kan blive overført til et andet valgsted i kommunen gør at problemet er blevet mindre satspuljemidlerne

hvor vi på et tidligere dagsordenspunkt i dag måske

havde en fælles erkendelse af at det går lidt langsomt i den rigtige retning så er jeg ret overbevist om at det lige på det her felt

hurtigt i den rigtige retning mit synspunkt er

at blive løst og udfordringen er efter min overbevisning ikke så stor og den bliver i hvert fald

blive overført til et valgsted i bopælskommunen som har den bedste tilgængelighed for den pågældende borger

da vi jo sidst et lignende forslag var oppe talte for at man skulle øge tilgængeligheden for alle borgere

at være kommet rigtig langt med de udfordringer der var

jeg selv i en kommunalbestyrelse og har også været tilforordnet og med i valgbestyrelser og der bruger man jo

alle har mulighed for at stemme

så jeg tror at de fleste kommuner er rigtig opmærksomme på at gøre alt hvad de overhovedet kan for at sikre de bedste muligheder for at alle borgere i kommunen kan komme til at afgive

har de tidligere ordførere jo også været inde på

øge udgifterne for kommunerne og det er jo svært at sige nogle kommuner kan sikkert godt håndtere det inden for eksisterende bygninger

i hvert fald svært at sige om der vil være nogle udgifter forbundet med det eller ej overordnet set mener vi faktisk at

og derfor støtter liberal alliance ikke det her konkrete

en del lovarbejde der har været lavet her i salen

sikre netop dette altså at gøre det lettere for folk med handicap at stemme til alle typer

er lavet lovgivning før der nogen sinde blev fundet på alternativet men vi har også

som blev vedtaget for få måneder siden det handlede for eksempel om at give folk med handicap elektroniske hjælpemidler så de fik lettere ved

med at stemme

gerne sikre

smalle døre og stejle trapper ikke er en forhindring

kørestolsbrugere i at komme ind på de valgsteder som vi andre bruger og det synes vi kort sagt i alternativet er et glimrende forslag og

og der er rigtig meget opmærksomhed og der sker fremskridt næsten fra år til år

det er vigtigt at understrege at man jo har mange muligheder

om at komme til et bedre tilgængeligt valgsted i kommunen end det man ellers hører til

også mulighed for at kunne stemme hjemme hos sig selv hvis det er det der er bedst for en eller i hvert fald kommer der en valgbus hvis man beder om det så der er synes jeg rigtig mange muligheder for at løse den her opgave

at rejse debatterne rundt omkring hvor vi er som politikere og minde vores kolleger i kommunalbestyrelserne om hvor vigtigt det er hele tiden at have tilgængelighed for øje

for gangbesværede og kørestolsbrugere men parkeringspladsen lå

så vi storkede selvfølgelig ud med den mobile transportable transportable stemmeboks men ægteparret insisterede på at komme ind

valglokalet selv om det tog lang tid jeg tror

de var mange mange minutter om at komme

det her med at udføre en valghandling vi kan godt

alle mulige praktiske anordninger med at man kan stemme derhjemme og

et ønske om at deltage på lige vilkår

lyst til at kunne deltage i de demokratiske handlinger på

vilkår som alle andre

i tvivl om problemets omfang og dermed er

argumentation om at det vil blive dyrt

opfordre til at vi i udvalgsbehandlingen prøver at få et overblik over hvordan

bede om et økonomisk overslag

at økonomien skal være det der stiller sig i vejen for det men det er

ønsker at alle mennesker skal kunne stemme og

få tildelt et valgsted i den anden ende af kommunen men vi ved jo at for alle mennesker betyder afstanden noget for om

gerne en analyse af problemets omfang

stik imod intentionen i i forslaget men vi mener selvfølgelig at afgørende at alle stemmeberettigede får mulighed for at deltage i en valghandling og det mener vi altså også der er mulighed for

både i kommunens borgerservice og i eget hjem der er mulighed for at stemme ude i bilen

og der er også den mulighed som er beskrevet i

man kan komme hen til et andet valgsted hvor der

udfordringen er så stor det

have lidt tillid til vores kommuner jeg tror ikke

har dårlig tilgængelighed men vi ser også at mange kommuner er noget påpasselige med

de går hen og stemmer jeg kan huske fra min egen kommunale fortid at bare det

valgkortet det er så hvad det er

vi sådan set langt hen ad vejen på alle områder faktisk giver mulighed for at man kan afgive sin stemme så så jeg er lidt i tvivl om om vi prøver at løse et problem der ikke

vores valgsteder er tilgængelige

enhedslisten har forsøgt at løbe en åben dør ind det kan man slå sig ved

hører jeg ministerens bemærkninger sådan

forslaget og det er ikke særlig sofistikeret det er såmænd bare det

nemlig at vi skal skabe mulighed for

som fru trine torp var inde på at det betyder

deltage i demokratiet jeg tror de fleste har det som

deltage i valghandlingen selv om man har gjort det igen og igen og jeg har gjort det mange gange

jeg synes også der er noget særligt ved at man ikke bare kommer ind et sted hvor man ingen kender

møder sine naboer og sine genboer

det har en betydning og det er med til at man oplever

en lille ting men ikke desto mindre

en af de brikker som er vigtige i forhold til at mennesker med handicap oplever at deres tilværelse er fuldt og

det har ikke været været mit eller enhedslistens ærinde

vi kan komme ind og finde

ikke vi skal bede ministeren om at sørge for at vi får en

ser ud med valgstederne er der tilgængelighed eller er der ikke tilgængelighed og så synes jeg til gengæld at hvis den undersøgelse viser

hvor man ikke har mulighed for at afgive sin stemme

det med ligeværdighed ikke bare bliver mundsvejr men at det også er noget vi gør

noget praktisk ved så så jeg er glad

og jeg synes det er en god idé at vi i udvalget går videre med en kortlægning og så forhåbentlig kan finde frem til om ikke i fuld enighed men

hvor vi faktisk er enige om at hvis der ikke er en ligeværdig behandling af

borgere med handicap i forhold til stemmeafgivning må vi sørge for

en opfattelse af at alt bør tilvejebringes over en formiddag men hvis man er så langt som mange ordførere siger og det

set enig i så burde det måske også være muligt at sige at inden for hvad ved jeg en fire

kunne man stille krav til kommunerne om at så havde

også være det går hurtigere men men jeg tror der nogle gange er behov for selv om vi er kommet langt at give det det sidste nøk og der er det altså nogle gange at lovgiverne må hjælpe til for det er ikke altid kommunerne

de positive tilbagemeldinger jeg håber på en god og konstruktiv debat hvor vi kan finde en løsning på det problem